åbnet

vi føler alle stor vrede og sorg over terrorangrebene i københavn i weekenden hvor to mennesker blev myrdet og fem politifolk såret vi nærer alle dyb medfølelse med dem der personligt er blevet ramt af anslaget ved krudttønden og ved synagogen og med deres pårørende deres fæller deres venner men vi er alle blevet ramt af det der skete i vores land hjertet bløder når fredelige borgere dræbes for deres brug af ytringsfriheden eller for deres tilhørsforhold til det jødiske samfund de sidste par døgn

ikke mindst ved de vældige folkemøder i aftes har vi på tværs af trossamfund og politiske holdninger manifesteret vores vilje til at stå sammen

gøre alt for at afværge nye anslag mod vores folkelige fællesskab det skal ikke lykkes for nogle få terrorister

op til en kamp mellem verdens religioner terroren rammer verden over sagesløse og uskyldige mennesker i alle trosretninger faktisk er de fleste ofre for terroristers anslag fredelige mennesker med islamisk tro

vi vidste desværre godt at danmark var i risiko for at blive ramt som det blandt andet skete i london og madrid og senest i paris heldigvis har

dygtig efterretningsindsats og politisamarbejde over grænserne afværget mange tragedier siden den ellevte september to tusind og et men i weekenden blev vi ramt i hjertet også i københavn jeg tror vi alle er

af rædsel over at en rodløs kriminel tilsyneladende er blevet inspireret af barbariet hos is og al qaeda

efterligne rædslerne i paris i sidste måned

reaktion fra politi og efterretningstjeneste

ved de konkrete angreb og for den hurtige opsporing af gerningsmanden

lad os med en minuts stilhed mindes ofrene for weekendens terror i københavn og bekræfte vores fælles vilje til at stå skulder ved skulder for forsvaret af vores demokrati

er der følgende anmeldelser karina adsbøl

peter skaarup simon emil ammitzbøll og mai mercado beslutningsforslag nummer

vil fremgå af folketingstidende DK

fra medlem af folketinget doris jakobsen der har haft orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den tolvte februar to tusind og femten

give møde i tinget nick nielsens hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører

syv på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse

og vi går til afstemning om de

to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v to og tyve af søren espersen claus hjort frederiksen flemming møller mortensen helle løvgreen mølvig villum christensen per stig møller og nick nielsen og

for stemte

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og tyve af annette vilhelmsen finn sørensen johan lund olsen og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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør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

vi andenbehandler her i dag er et lovforslag som er fremsat af miljøministeren

og rigtig mange svar og efter flere samråd i miljøudvalget stadig efterlader rigtig mange mennesker

og konsekvenserne for landmændene er en regning i millionklassen grundet tabt jordværdi

kreditværdighed rentestigninger i banken og tvungen

ændringer i deres produktion

stavnsbundet

de vil ikke kunne lave et generationsskifte

som de ellers måske har arbejdet

regningen for

og jeg har med egne øjne været ude at kigge på hvordan de her

i lovforslaget at landmændenes tab vil være omkring syv og fyrre million

at værditab der sker på jorden

deres ejendom

for mig at det ville være en rigtig god idé hvis miljøministeren tog ud og talte med nogle af de her landmænd som bliver påvirket af lovforslaget her

få den fornyet eller for den sags skyld

som vi jo alle sammen på tværs af partierne også gerne vil passe på men vi må sige

fra regeringens side vælger

procent jord ud som jo er med til at skabe masser af vækst og arbejdspladser

som jeg jo ellers mener at ministre i den selv samme regering

ni tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet

stemmes om ændringsforslag nummer en af et mindretal

tiltrådt af et andet mindretal og

ændringsforslaget er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer to stillet

som forkastet det er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslagene nummer tre og fire tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer fem tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et flertal

nu jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod stemte fire og halvtreds

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget herefter går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

nu jeg slutter afstemningen for stemte

er forkastet herefter stemmes der om ændringsforslag nummer tre af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

nu jeg slutter afstemningen for stemte

herefter er ændringsforslag nummer en af et mindretal tiltrådt af

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

et par enkelte samtaler bliver dæmpet gå i gang med førstebehandlingen af

lovforslag om ændring af momsloven første del af lovforslaget handler om ændring af importmoms på dansksprogede magasiner det foreslås at der indføres importmoms på alle dansksprogede magasiner tidsskrifter eller lignende på dansk som sendes til danmark fra lande uden for eu ikkedansksprogede magasiner hvis værdi ikke overstiger firs kr vil stadig være momsfritaget såfremt de trykkes uden for eus grænser forslaget skønnes ifølge skatteministeren at indbringe et merprovenu på fyrre million kroner årligt efter tilbageløb og adfærd formålet med

en konkurrenceforvridning mellem virksomheder inden for og uden for

den del af lovforslaget handler om ændringer af faktureringspligten det foreslås at

større muligheder for at fravige momslovens krav om faktureringspligt i forlængelse af dette foreslås det at der fastsættes bestemmelser om fritagelse for faktureringspligt ved salg til

personer for virksomheder som er omfattet af mini one stop shop

og ikke tvinge virksomhederne til at

praktiske forhold taler imod det i forhold til det første element i lovforslaget

sympati for for forslaget det vil

udenlandske trykkerier der er uden for eu vi har set en tendens til at

produktion af dansksprogede magasiner flytter til udlandet

det er primært norge og schweiz der ligger lige uden for den europæiske union det illustrerer meget godt hvilken problemstilling vi taler om nemlig at man ikke flytter produktionen ud af danmark fordi vi ikke er konkurrencedygtige men udelukkende på grund af en regel vedrørende moms det bedste eksempel

illustreret videnskab som de fleste kender den danske version af det magasin bliver trykt i norge men den norske version af illustreret videnskab bliver trykt i danmark det illustrerer meget godt hvilken problemstilling vi her står med der

godt støtte op om den model som skatteministeren har lagt op til dog vil vi

også gerne have indflydelse på hvordan man så bruger det provenu som det her lovforslag

tak til venstres ordfører fru astrid krag

som vi behandler her i dag har en lang forhistorie også længere end min tid her på tinge

af magasiner har kunnet udnytte momsreglerne på en

at betale moms af magasiner der bliver sendt til danske abonnenter fra lande

at vi indirekte og ikke af egen aktiv vilje støtter trykkerivirksomheder uden for ikke bare

i danmark ikke hamle op med det giver en helt urimelig konkurrence i den grafiske branche

i to tusind og fire forsøgte den tidligere regering at sætte en stopper for det her misbrug af momsreglerne

det man fik gjort dengang

ønsker regeringen at sætte en stopper for misbruget af momsreglerne og den urimelige konkurrence som den grafiske branche har været udsat for siden

for at lovforslaget er målrettet de danske magasinudgivere som forsøger at undgå

magasiner og lignende der bliver sendt til danmark fra lande uden for eu og modtageren er privatperson eller erhvervskunde

afgørende for om en virksomhed får trykt sine

magasiner inden for eller uden for

jeg kan se har været rejst i diskussionen

og at magasiner som fortsat bliver trykt uden for eu vil blive sendt til danmark i samlede forsendelser og derfor også importbehandlet samlet

altså også kun blive pålagt ét gebyr af post danmark

at udenlandske virksomheder der er en del af mini one stop shop ordningen kan blive fritaget for faktureringspligten

lettelse det skal være for virksomhederne at benytte mini one stop shop ordningen

at øge omsætningen og give flere grafiske arbejdspladser i danmark og i eu

med den urimelige og i øvrigt utilsigtede konkurrencefordel som trykkerivirksomheder uden for eu har

siger som også regeringen at hvis der for eksempel sendes en sending

vil de kun skulle dele et importgebyr på en hundrede og tres kroner og det er jo ikke særlig meget når man fordeler det på tusind magasiner

på forskellige vilkår nogle har købt et seks månedersabonnement til

andre har købt et tre månedersabonnement til en pris y og faktisk kan man ikke gøre det her uden at

individuel behandling af hver enkel

at det ikke vil blive voldsomt dyrt i gebyrer for den enkelte abonnent fordi man godt kan håndtere det her

hvis herre ole birk olesen har et andet indtryk og branchen siger

jamen så vil det da være relevant at få det belyst yderligere under udvalgsbehandlingen så vi kan berolige nogle af dem der måtte være utrygge altså jeg har også hørt nogle abnorme historier om hvordan man skal ud og bryde brevhemmeligheden og ansætte en hær af mennesker der skal sidde og vurdere om noget er skrevet på

eller det andet sprog jeg har ladet mig betrygge

på et abonnement der varer tre

hundrede og tres kroner skal opkræves mange gange skal jeg forstå fru astrid krag

jeg er ikke helt sikker på at jeg til fulde forstår det tænkte eksempel herre ole birk olesen kommer med

jo også meget fint at vi kan få det belyst under udvalgsbehandlingen men på bundlinjen står der at vi lige nu har en urimelig konkurrencefordel som aldrig

sender arbejdspladser ud af danmark men ud af eu fordi der er et momshul vi kun fik lukket delvis i to tusind og fire det lukker vi helt nu

det der står på bundlinjen det har aldrig været tiltænkt at det var

sikrer en mere lige konkurrence så vil jeg høre om fru

at skabe nogle andre skævheder i konkurrencen i og med at det kun er de

arabisk eller svensk eller hvilket som helst sprog man nu kan forestille sig skaber

konkurrence at det kun er de dansksprogede der bliver importeret der

moms og alle andre sprog slipper kan

jeg ikke helt enig i vi er mange der godt

og kan man nu få det meget billigere på et fremmedsprog tror jeg at der er en del danskere

problemstilling at typisk den ældre generation som ikke er flersproget er nødt til at betale flere penge end end andre danskere det synes jeg da bestemt ikke er rimeligt og heller ikke

de danske magasiner at de skal rammes hårdere rent momsmæssigt end udenlandske magasiner

i lovforslaget siger man at det er halvtreds procent af

gå ud fra at engelsk eller skal man stadig væk tjekke eller hvis det nu er inde i en kuvert må post danmark så åbne kuverten

først til alle de her meget konkrete spørgsmål om hvordan man kan håndtere det her i praksis jeg tror at at vi skal få nogle svar i udvalgsarbejdet det er

det er jeg ret sikker på at man også vil kunne fremover også uden at bryde brevhemmeligheden og hvad vi ellers kan høre af meget fantasifulde bekymringer i forhold til det her så vil jeg sige at det er en forudsætning

at hvis man kan få det en del billigere på andre sprog så sker der

så bare henvise til at den har været med på talerstolen for at sige at de danske trykkerier er

når den norske udgave af illustreret videnskab bliver trykt her i danmark

siger det os jo noget om at vi er konkurrencedygtige

skal få priserne til at stige til vejrs hvis vi får

lovforslag som handler om at indføre en sprogskat på det danske sprog rent konkret handler det om indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner tidsskrifter og lignende men ikke på engelsksprogede tysksprogede eller svensksprogede

andre sprog nej alene på de dansksprogede magasiner og det synes vi

er en rigtig dårlig løsning baggrunden

er jo at er en negativ konkurrencestilling for danske trykkerier

i danmark pålægges moms mens magasiner trykt uden for eu som sendes til danmark

moms hvis de har en værdi på under firs kroner

er vi helt med på at der er den problemstilling som sætter danske trykkerier i en dårlig konkurrencesituation hvilket også fremgik da der var lovbehandling i to tusind og fire og to tusind og tolv vi mener blot at

det er en rigtig dårlig løsning

kalde det vi synes man burde

for at finde nogle andre løsninger der var

ikke kun er det danske sprog der bliver ramt af det her jeg vil sige at jeg synes regeringens løsning åbner for en række problemstillinger og dermed også spørgsmål som vi fint kan få afklaret

dansksprogede magasiner og tidsskrifter hvorfor ikke alle andre sprog jeg håber da ministeren

et såkaldt momshul som fru astrid krag sagde

med at det kun er for dansksprogede magasiner at man løser problemstillingen her men ikke for

når vi lukker huller skattemæssigt eller momsmæssigt er det

man havde regnet med så får man lukket hullet man får altså ikke et merprovenu i statskassen det gør man med

problemstilling vi skal løse men man kan altså ikke kalde det et momshul efter min overbevisning

opkræves moms ja i lovforslaget siger man at halvtreds procent af teksten skal være dansk

er dansksproget men hvem skal kontrollere det altså hvis et magasin for eksempel sendes i en kuvert skulle man så åbne kuverten for at tjekke det nej det må man ikke

på engelsk skal man så gå ud fra at det er et engelsk magasin eller skal post danmark åbne og bladre igennem magasinerne for at finde ud af hvilke sprog der så er indeni også for at tjekke om det så

det her åbner for en række omgåelsesmuligheder som

er rigtig rigtig skidt skal post danmark for

at det pågældende magasin er dansksproget ud fra en vurdering af forsendelsens kuvert eller hvordan skal man nu gribe det an

også spørge skatteministeren hvor mange ekstra

post danmark eller skat skal ansætte for at lave den her kontrol for at finde ud af

dansksproget magasin der skal pålægges moms eller

ikke skal pålægges moms så jeg synes der er en masse afgrænsningsproblemer som er værd at tage fat

lovforslag da man i flere af høringssvarene og jeg øvrigt bemærket at fjorten ud af femten er

er blandt andet ud fra nogle beregninger som copenhagen economics har lavet og hvor de har vurderet at det vil koste mellem en hundrede og tre og fyrre og to hundrede og atten arbejdspladser 3f post vurderer at det vil koste alene hundrede job i distributionsleddet

i trykkeribranchen så det er også noget jeg synes vi skal få udboret noget mere i

vil skabe mere lige konkurrence at man vil lukke et såkaldt

der skabes ikke ens konkurrencevilkår med det

så der vil altså stadig væk være et såkaldt momshul for de sprog i de fleste tilfælde ville det

typisk er et mindre marked fordi vi er et mindre land

så derfor vil man faktisk nu bare øge konkurrenceforskellen og det synes jeg

er rigtig skidt

slipper billigere skattemæssigt end man gør

dansk rent afslutningsvis vil jeg sige

anerkender den problemstilling der er ved at trykkerierne i dårligere men jeg synes det

vil derfor appellere til

så fortælle mig at at der spekuleres i det her når det er

magasiner pointen er vi kan se at der netop spekuleres

at bruge det her momshul til at omgå momsen

trykt i danmark fordi vi er konkurrencedygtige beviser det jo meget godt

jo ellers meget spændende sproglige

når han snakker om en sprogskat på det danske sprog

side hvis man faktisk mener det man siger altså at man godt kan se problemet og det ikke er sådan at det er tanken at nogen skal kunne omgå momslovgivningen på den her

så kan gøre i stedet for og jo jeg har faktisk sagt det to gange både i starten af min tale og i slutningen tale at vi anerkender

både holger k nielsen og morten østergaard da han var skatteminister nu skifter det lidt

at man fik indkaldt partierne for at finde en løsning på det her

moms alene på de dansksprogede er en superdårlig idé

man det tilsvarende danske magasin ind i en avis

abonnement ja så er det med moms så der vil stadig væk være nogle konkurrencesituationer

magasin og proppe ind i en avis og så og så slippe for momsen på den måde men det

en teknisk gennemgang i udvalget af hvad skattereglerne egentlig er nu jeg vil bare sige at det altid er hyggeligt at drikke kaffe med herre dennis flydtkjær det er slet ikke det er jeg sikker på at ministeren også synes men men det interessante er jo at høre hvad det så er for nogle konkrete løsningsforslag dansk

flere forskellige måder og jeg vil meget gerne tage imod en kop kaffe sammen med fru astrid krag og skatteministeren hvor vi kan få udboret hvad der er op og ned i det og

egen produktion i trykkeribranchen

gøre på flere forskellige måder hvor man kan regulere sig ud af det blandt andet igennem eu

man kan lave erhvervsstøtteordninger man kan

aviser og andre ting

hele problemet der er altså en lang række andre muligheder

folkepartis ordfører så er det herre nadeem farooq som radikal

min tale men

jeg vil kvittere over for dansk folkepartis

flydtkjær for også at stå heroppe og komme

så har jeg ligesom tilladt mig at tænke lidt videre og der tænker jeg

nu forbyder engelsk på uddannelsesstederne og forbyder engelsk på skriftsprog

kom ud over det problem jeg tror ikke at ordføreren lytter men det var

om at ligestille konkurrencevilkårene for udgivere af magasiner

så kan man altid diskutere om vi kommer

og det er fint at tage den debat men jeg mener at vi går ind og håndterer en problemstilling og den problemstilling handler om at udgivere af magasiner i adskillige år har

formelt har udnyttet en bagatelgrænse i momsreglerne og på den måde undgået at betale moms af magasiner

så så jeg abonnerer ikke på den påstand om at

rammer dansksprogede magasiner netop fordi

vi går ind og lukker det hul og jeg mener heller ikke at

som momsreglerne er nu giver vi faktisk subsidier til trykkerivirksomheder

og vi må også konstatere at den grafiske branche i danmark ikke kan konkurrere med den momsfordel og det koster arbejdspladser

vi det gerne i udvalgsbehandlingen men

mange flere år forinden da

få harmoniseret de regler så vi ligestiller

bare høre herre nadeem farooq om han helt seriøst mener at man ligestiller magasiner der kan være et om heste

er så tæt på en ligestilling som vi kan komme netop fordi

det det især er er udfordringen i forhold til dansksprogede magasiner som vi

sigter på nu jeg forestiller mig ikke at det

føre til en ændret købsadfærd i stor stil

for den ene har ingen moms og den anden har

kan virkelig ikke se logikken i hvordan det skal være en ligestilling af konkurrencen når den ene

så ville hun vælge det engelsksprogede magasin i stedet for det

her lægger jeg til grund at det er skatteministeriets vurdering at der kun

meget begrænset omfang vil ske

magasiner i forhold til

farooq kan medgive at den ideelle situation

i det land hvor man er bedst til at trykke magasiner

danmark til gengæld lave noget andet som vi er gode

herre nadeem farooq erkende at der er et ekstra bureaukrati forbundet med den her momspålæggelse og toldbehandling af magasiner når de kommer fra udlandet som magasiner der trykkes i danmark ikke pålægges

være et toldgebyr der pålægges flere gange og ikke bare på

en ny uligestilling på et andet område idet man fra herre nadeem farooqs side erkender

der er en større grad af bureaukrati

og så videre pålagt magasiner

at det at vi kommer så tæt på en ligestilling

radikale ordfører

korte bemærkninger så er det fru lisbeth bech poulsen som

vi et lovforslag som vi fra sfs side har set frem til længe om en ændring af

og bemyndigelse til lempelse af faktureringspligten til at fravige momslovens generelle krav om faktureringspligt samt fritagelse for faktureringspligten for virksomheder der er omfattet af den her nye mini one stop shop

er jo som det også er blevet sagt fra flere af mine kollegers side

i to tusind og fire af danske trykkeriaktiviteter i form af at trykningen af magasiner i et vist omfang blev udflaget til lande uden for

der var en økonomisk fordel i det det var jo ikke meningen og den bekymring blev også allerede italesat i to tusind og fire

vi glade for at vi nu finder en ordning så danske trykkerier ikke skal blive udsat for uretfærdig konkurrence i og med at det bedre under den nuværende ordning kan betale sig at få trykt i for eksempel norge på trods af hvad venstres ordfører jo også viste heroppefra at det fra norsk side bedre kan betale sig at få trykt i danmark

men at vi på grund af vores momsregler

situation vi har nu

uretfærdighed og en skat på danske arbejdspladser kan man sige for der er danske arbejdspladser der allerede er forsvundet på grund af den nuværende situation derfor er det godt at vi får rettet op på det så vi fortsat kan

jobs inden for trykkeribranchen og inden for den grafiske branche i danmark

støtter sf det her her forslag vi

det er rigtig godt både på grund af de danske arbejdspladser der ligger i det men også på grund af den

i hvert fald er rejst en stærk tvivl om om det her ikke giver negativ

jeg jo ikke sige præcist men vi har i hvert fald hørt

de mange møder som jeg også er sikker på at dfs ordfører har deltaget i

kan betale sig på grund af de nuværende regler

arbejdspladser jeg synes jo også og nu er dfs ordfører jo ikke

er faktisk en meget intelligent mand at man

udvise en form for kildekritik og se på

har visse interesser i at opretholde status quo

at udgivervirksomhed har man lyst til at slippe for moms det er der

omkostninger som muligt det synes vi bare ikke er rimeligt

heller ikke forstå at ordføreren fra

man ikke kan svare på

sfs

falder lidt fra hinanden selv om vi er enige om at

ikke se at det skulle være negativt for en samlet branche at man får elimineret en rigtig

model som jo ikke blev udfærdiget med vilje i to tusind og fire var man jo allerede klar over de problemer

der kunne være i det her

diskuteret allerede dengang man har nu trykkerier som til højere omkostninger trykker i for eksempel norge

trykker i højtlønslande men til lavere omkostninger fordi vi har sat os selv i en situation som vi ikke ønskede at være i men som vi nu kan lave om hvor man på grund af

frank aaen som enhedslistens ordfører

det her er et forslag som enhedslisten har arbejdet for i ganske lang tid jeg kan sige at jeg

over for skiftende skatteministre adskillige gange har

vi kan støtte det ud fra det helt generelle

gerne vil have lukket det momshul der åbenlyst er

udnytte et hul i skattelovgivningen i momslovgivningen

vi heller ikke mener at ting skal lægges i skattely bare fordi det er bedst for dem

så der er det helt enkelt det er

et momshul der skal lukkes og det støtter vi

været debatteret om det giver nogen beskæftigelseseffekt det er der ikke meget tvivl om jeg har da hørt at et af de trykkerier der i dag ligger i norge vil flytte til danmark fordi de i forvejen har gode erfaringer med at trykke ting i danmark jeg ved ikke om det er rigtigt men

er ikke spor i tvivl om at det betyder mere beskæftigelse i danmark

grafisk arbejdsgiverforening og nu er det ikke altid at enhedslisten støtter arbejdsgivernes

det er da ret tåbeligt at trykke et magasin der

til det danske marked i schweiz

ole birk olesen

at løse et problem for de grafiske arbejdsgivere i danmark som er følgende

men hvis de samme magasiner trykkes i udlandet og sendes til danske kunder

grafiske arbejdsgivere en udfordring at skulle konkurrere med udenlandske grafiske arbejdsgivere

så er spørgsmålet om løsningen er god om den løsning man har fundet på måske endda er så dårlig at den skaber større problemer end det problem

vi mener

det problem at der bliver pålagt dansk sprog en skat og uanset at skatteministeriet siger at folk i danmark ikke i

til andre sprog så tillader vi os at stille os tvivlende over for den påstand fra skatteministeriet

danskerne er i stigende grad for hver årgang der fødes og bliver voksen og kan læse magasiner bedre og bedre til at læse for eksempel engelsk

min generation er bedre end mine forældres generation til at læse engelsk og mine børns generation vil formentlig være bedre end mig til at læse engelsk og derfor vil det i mindre og mindre omfang være et problem for danskerne bare at bestille et magasin på engelsk hvis det i forvejen i øvrigt også er lidt

billigere at købe fra en stor engelsk produktion af et internationalt tidsskrift end det er at købe fra en mindre dansk produktion af et internationalt tidsskrift og hvis der oven i købet er moms på den danske udgave men ikke på den engelske

kan man med fordel købe den engelske det synes vi ikke er hensigtsmæssigt i en verden hvor vi gerne vil bevare dansk som sprog

og i hvert fald ikke lægge hindringer i vejen for at danskerne bevarer deres selvstændige sprog

magasinerne når de sendes fra udlandet og skal fortoldes og momsbelægges

om det siger ministeriet at det kun vil blive pålagt én gang på ét oplag et månedsoplag

forholder sig anderledes siger branchen

sendt ud i forskellige abonnementstyper og hver abonnementstype skal fortoldes selvstændigt fordi der er forskellige

gebyr skal pålægges hvert eneste magasin lyder det fra branchen

så er der det tredje problem

der skal foretages en massiv kontrolindsats åbnes breve og tjekkes om magasinet er formuleret på dansk eller om det er formuleret på

eller eventuelt på norsk som jo ligner det danske ganske meget og hvor stor en andel af teksten i magasinet er så på dansk og hvor stor en andel er på udenlandsk

et opklarende spørgsmål som ministeren måske kan svare på når han kommer

med en meget tætskrevet tekst

så den tekst i ord og bogstaver udgør en større andel af

magasinet end det resterende danske som er trykt helt normalt vil det så være udtryk for at man skal pålægges den danske moms alternativt kunne man jo gå ind i en diskussion af om magasiner i danmark overhovedet skal pålægges moms i forvejen er magasinlignende produktion som kommer

aviserne ikke pålagt moms så det kunne være man skulle lave en ligestilling og sige at journalistisk produktion uanset om den kommer i form af dagblade som laver magasinlignende ting eller om den kommer i form af magasiner på månedsbasis eller ugebasis bare skulle fritages for moms i det hele taget det har jeg ikke finansieringen med til i

altid skeptiske over for forslag som kradser flere penge ind i skatter og afgifter fra virksomheder uanset hvordan de

men i det her tilfælde

at det kan virke fornuftigt at man ikke har den molboagtige tilgang til

betale sig for danske virksomheder at få produceret præcis samme tryksag i eksempelvis norge eller schweiz

og effektive trykkerier danmark og de trykkerier leverer produkter til de pågældende lande det virker

skingert og det virker også noget forunderligt at man så har indrettet lovgivningen på den måde

der fornuft i at snakke om at vi kunne

momssystemet sådan at man fik en ligestilling af tryksager produceret i lande uden for eu med tryksager produceret i eksempelvis danmark så som udgangspunkt

definitionen af sproget i magasinerne hvad betyder det for

bliver værnet og vedligeholdt

at der stadig væk er den samme mulighed for at danskproducerede magasiner

profetier vi har hørt om at det vil betyde lukning

at der er massevis af spørgsmål her på området der er stadig væk massevis af ting man bliver nødt til at gå i dybden med for at sikre

et afbalanceret forslag der kommer ud af det her så der også stadig væk vil være

den gode debat om dette forslag

udvalgsbehandlingen og det er klart

skal selvfølgelig gerne hjælpe til med at fremme forståelsen af

af magasiner har i mange år udnyttet en bagatelgrænse i momsreglerne for at undgå at betale moms af magasiner

sendes til danske abonnenter og som momsreglerne er nu

giver vi indirekte støtte til trykkerivirksomhed uden for eu som også flere ordførere har indikeret den grafiske branche i danmark kan ikke konkurrere med denne momsfordel og der er en risiko for at det koster og formodentlig allerede har kostet danske arbejdspladser den tidligere regering forsøgte

men den løsning som man vedtog i to tusind og fire viste sig ikke at være tilstrækkelig til at dæmme op for den konkurrenceforvridning som momsreglerne skaber det regeringen nu gør er at samle op på den tidligere regerings forsøg på at løse udfordringen med omgåelse af momsreglerne og derfor har

målrettet mod de udgivere der undgår momsen i danmark ved at flytte deres trykkerivirksomhed uden for eu en

spørgsmål som som blev stillet undervejs i behandlingen vil jeg naturligvis forsøge

at besvare i den efterfølgende udvalgsbehandling det er klart men jeg vil

ind til jeg noterede mig bla at

var inde på spørgsmålet omkring

både i herre ole birk olesens ordførertale og jeg mener også

et spørgsmål til fru astrid krag under

der er det jo væsentligt som det også er fremhævet i høringsnotatet

jo er muligt at få hele abonnementsoplaget indført samlet og hvis man udnytter den mulighed som jo altså er skitseret kan importmomsen angives og afregnes på grundlag af den samlede pris på magasinerne på den måde

der altså ikke behov for en individuel momsafregning og håndtering af hvert enkelt magasin så der

kan man godt nøjes med en samlet behandling uanset om man sender hundrede

magasiner ind i et hug herre ole birk olesen var også inde på et spørgsmål som

mere personlig karakter nemlig spørgsmålet om hvordan hans hans børn måtte benytte sig af magasiner på fremmedsprog nu kender jeg ikke herre ole birk olesens børn personligt

eksempelvis at kunne engelsk

ole birk olesens børn gør som mange andre nemlig at de

er det jo sådan at der faktisk er moms på magasiner som man abonnerer på eksempelvis på

vi lægger op til i denne sammenhæng selvfølgelig tager udgangspunkt i at

sådan at der er mennesker som helt naturligt synes at det er meget interessant at abonnere på bestemte typer

hvordan markedsudviklingen vil være der vil jeg gerne understrege at det jo altså er

dansksprogede magasiner kun i et beskedent omfang omlægges til abonnementer på

at nogle af de magasiner der hidtil har været udgivet på dansk og er blevet produceret i et ikke eu land og sendt til danmark i fremtiden vil blive produceret

og distribueret ad den vej

hvis herre mads rørvigs eksempel gør sig gældende

konkludere at der i hvert fald i nogle tilfælde også vil være tale om at udgiverne dermed

til den produktionsomkostning der ellers vil være det skal man selvfølgelig også medtænke i i den sammenhæng der er også blevet stillet spørgsmål om det her med

præcisere det men det er altså halvtreds procentsgrænsen der er lagt op til

at folketinget generelt vil bakke op om dette forslag sådan at den grafiske branche i danmark får lige konkurrencevilkår og udgivere ikke fortsat kan spekulere i hvor de vælger

den anden del

store anledning til debat i salen og det

selvfølgelig som udtryk for

er en bred enighed om jeg ser frem til den videre behandling af

når skatteministeren bladrer sine sine morgenaviser

skatteministeren så nogle gange på det forhold at meget af det stof der bringes i disse aviser ligner magasinstof

der er bilanmeldelser

der er boligtillæg og så videre nogle gange findes det på almindelige sider

men andre gange har det fået sit helt eget lille tillæg

det ligner et rigtigt magasin

det så er momsfritaget fordi det udgives af dagbladene mens det ikke er momsfritaget når lignende stof udgives af

kunne den her problemstilling måske løses hvis

danske aviser skal fjernes men det kan herre ole birk olesen jo selv redegøre for

ikke være muligt jævnfør jævnfør eus momsdirektiv men

læser mine aviser skal jeg da også ærligt indrømme at

der er noget stof som har en mere blød karakter jeg plejer at springe det over som værende irrelevant skal jeg gerne sige så jeg har ikke et overblik over

reglerne i forhold til at aviser

nulmomssats er en gammel regel som ikke kan udvides i forhold til det som som gælder

også klart at der skal være en klar sammenhæng

så de eventuelle tillæg der måtte være det er jo en individuel vurdering i i hvert enkelt tilfælde

at der er noget der kan sættes spørgsmålstegn ved i forhold til det

at en udgiver kan sende hele ugeoplaget eller månedsoplaget i en bunke og få det hele momsbehandlet og toldbehandlet en gang og kun betale de en hundrede og tres kroner i gebyr for hele oplaget fra branchen forlyder det at fordi man har så mange forskellige abonnementsordninger herunder rabatordninger som er

forsendelse med hver sin forskellige pris som

ministeriets afgivne bemærkninger

man kan undgå at skulle momsbehandle ad flere

ganske sikker på at hvis det er sådan at der er nogle i branchen som ønsker at få uddybet hvordan man kan gøre det så skal man jo selvfølgelig endelig henvende sig for at få det uddybet jeg må så sige at

at der vil være nogle der ikke får behov for

kunne tænkes at der var nogle der valgte i stedet for simpelt hen at få trykt deres magasiner

afgrænsningsvanskeligheder som jeg

løfte sløret for hvem der skal kontrollere det er det

skal kontrollere det eller er det post danmark selv der skal kontrollere det eller hvem er det der skal løfte den kontrolopgave

magasin eller et tidsskrift sendes i en kuvert er det så overhovedet muligt at lave den kontrol eller kan man så

moms eller hvad nu hvis man finder ud af at det

skal man så alligevel åbne og tjekke for at se om det nu

jeg synes det åbner en ladeport for omgåelsesmuligheder der er sikkert

mange spørgsmål man godt kan uddybe og det skal herre dennis flydtkjær

også være meget velkommen til men udgangspunktet er

det altid er udgiverens ansvar at man overholder de regler som der nu er i tvivlsspørgsmål

publikations redaktionelle indhold eller betingelserne i forhold

rammerne af lovgivningen men det ændrer jo selvfølgelig ikke på det ret grundlæggende at en række af de problemstillinger der bliver stillet op jo også bygger på en synes jeg lidt pudsig præmis om at man skulle forestille sig

den hidtidige praksis der har været for trykte magasiner uden for eu ubetinget fortsætter man kunne jo godt forestille sig at en række af de

administrative udfordringer som en del af branchen ser ganske enkelt elimineres af sig selv fordi

ville alle folk jo overholde de regler vi har vedtaget herinde men det er jo desværre ikke sandheden derfor er der jo behov for at

ud og kontrollerer om folk så betaler den skat

der kunne være nogle der måske også har villet snyde med de her momsafgifter

eller bliver

herre dennis flydtkjær ligesom lægger det i det at den praksis der

snyd det det har det jo ikke

set været en anvendelse af en

så man kan egentlig ikke definere det som værende snyd det ændrer så ikke på at

afvente og se hvordan udviklingen så bliver det kunne jo godt tænkes at der

set ikke er noget at kontrollere når denne lov måtte træde i kraft

til skatteministeren der er ikke flere der har

så forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til skatteudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

hundrede og fire og tyve er en del af den vækstpakke som blev indgået mellem regeringen venstre konservative og sf tilbage i juni to tusind og fjorten og med dette lovforslag vil vi fra forligspartiernes side gerne imødekomme de ønsker som offshoreindustrien har haft i forhold til at opnå den samme fordelagtige beskatningsaftale som andre dele af det maritime danmark

at specialskibe såsom vagtskibe vindmøllefartøjer eller ishåndteringsskibe ikke var tilknyttet tonnageskatteloven og derfor var de udsat for uforholdsmæssig hård konkurrence fra lignende fartøjer fra andre lande hvilket i det lange løb koster både arbejdspladser og vækst i offshoreindustrien derfor er det glædeligt at vi med en ændring af tonnageskatteloven får mulighed for at gøre dansk offshoreindustri endnu mere konkurrencedygtig og dermed sikre danske arbejdspladser og vækst i den maritime sektor med udvidelsen af tonnageskatteloven udvides nemlig muligheden for at andre virksomheder kan tage del i arbejdet med at servicere og på anden måde assistere den voksende danske offshoreindustri hvilket kun styrker danske søfarts konkurrencevilkår på det globale

er en fordelagtig skattelovgivning som tidligere kun har været forbeholdt skibe med reel godstransport men det bliver der lavet om på nu med den nye lovgivning udvides beskatningen til også at kunne omfatte skibe som har mere specielle opgaver

på et foranderligt maritimt marked endvidere skal jeg også nævne at der inden for dette lovindgreb ikke også ligger en udvidelse af den såkaldte dis ordning

er den skattefri hyre

give til de sømænd der er omfattet af ordningen således er der altså alene tale om en udvidelse af fartøjsporteføljen i forhold til hvilke fartøjer der kan lade sig tonnagebeskatte og ikke samtidig en udvidelse i anvendelsesområdet for dis ordningen i venstre er vi positive over for disse tiltag som fremadrettet skal sikre det blå danmark og her er det altså ikke danmark

på endnu mere vækst og velstand og hvis resten af det blå danmark også får det gør det ikke noget loven er helt i tråd

at gøre de forskellige danske industrisektorer mere konkurrencedygtige den maritime industri fylder meget og skal ligesom andre dele af dansk industri gode vilkår for at kunne modgå den stigende internationale konkurrence

og vil samtidig sikre at den maritime industri er

og så går jeg ud fra at vi er enige om at den enorme beskæftigelse

fordi der er brug for at sejle vindmøller ud fra esbjerg der er brug for at servicere olieplatforme ude i nordsøen hvor mange flere vindmøller skal transporteres efter det her hvor mange flere platforme kan man regne med der skal etableres efter

næh men når man står her og taler for en skattelettelse med henblik på at skabe beskæftigelse

måske have gjort sig en lille overvejelse om hvad det så

betyder det her at der bliver sejlet flere ting ud fra esbjerg at der kommer mere beskæftigelse

for selskaberne opererer jo kun der

mere konkurrencedygtige over for udenlandske virksomheder og dermed at de

fru astrid krag

tradition der går mange mange år tilbage for at være førende i verden når det gælder søfarten og ikke bare førende på verdens have men også førende på

det globale marked

tonnageskatteordningen så den også kan komme den danske offshoresektor til gode altså vindmølleskibe som herre frank aaen var inde på hotelskibe vagtskibe med mere

den danske konkurrenceevne hvilket i sidste ende vil sikre investeringer og arbejdspladser

indgået mellem regeringen venstre

finde et bredt flertal for at styrke rammevilkårene for

er forventningen at der vil være et bredt flertal bag lovforslaget her

at udvide dis ordningen der er nogen der har problematiseret at at

er der en symmetri der går tabt men

de ændringer vi laver er helt i overensstemmelse

for socialdemokraterne arbejder hårdt for at det danske erhvervsliv har de bedste konkurrencevilkår forslaget her

har man man nogen som helst anelse i

om hvad det her giver af beskæftigelse jeg mener at der ikke

bare fordi man giver de selskaber der opererer derfra en skattelettelse

også med afsæt i de rammevilkår vi kan se dansk erhvervsliv har når vilkårene ændrer sig i andre lande

at lægge sine investeringer og drive sin virksomhed

det her er en del af det om der er et helt konkret vækst

i forbindelse med den samlede vækstpakke eller det konkrete element her ved

sikker på at ministeren vil kunne svare på det eller vil kunne få det besvaret under udvalgsbehandlingen

mere beskæftigelse i esbjerg eller i nordsøen

de opererer der jo fordi det en god idé ud fra

der er med energi og vindmøller derfor siger jeg

der måske er lidt flere skibe der bliver indflaget til

skibsregister det er muligt

svare herre frank aaen igen at det ikke er min oplevelse at det er det korrekte billede det kan man dels snakke med branchen om om

på hvad andre lande omkring os laver af udvidelser

træerne ikke kan vokse ind i himlen på den måde at vi

i række og det kunne blive meget dyrt så selvfølgelig skal der være en afvejning hele tiden og derfor er det også rart at konstatere at det vi gør her her rammer en balance der har sikret en meget bred opbakning i folketinget

det her lovforslag handler om en udmøntning af en aftale som dansk folkeparti er med i om

er liberal alliance og enhedslisten men

mit parti er med i aftalen kan vi naturligvis støtte det her lovforslag lovforslaget

vil styrke rammevilkårene for det man kalder det blå danmark som er et stort erhverv for os og det er vigtigt at vi fortsat har rigtig gode rammevilkår på det område hvilket også er

at vi har så store industrier på det område i dag i forhold til så mange andre lande rent konkret handler det om at vi vil udvide tonnagebeskatningsordningen så man også

for at få sat specialskibe ind i den her ordning det kan være vindmølleskibe ishåndteringsskibe

det her vedtages også få den her lempeligere beskatning som andre skibe har

at tiltrække nye fartøjer til danmark og sikre investeringer og derved også arbejdspladser men

har i dag hvis vi ikke fortsat sikrer gode rammevilkår for den her branche modsat hvad andre lande kunne

det kan også være en god grund til at man nu laver den her ordning

til de erhverv man så har for at de så skal have bedre vilkår

det her har mindsket

udnyttelsen af de potentialer man har for

skabe arbejdspladser og det satser man på man kan med det her

tal på fra skatteministeriet hvad det vil give men branchen selv

har en positiv beskæftigelsesmæssig

ærede ordførerkolleger sagt en del om det her

af forslaget er jeg meget enig i lad mig dertil føje at

attraktive rammevilkår for vores erhvervsliv men også

udvise rettidig omhu se på

ændrer sig globalt og så sikre at

helt med fremme når det handler om at styrke

handler det også om skat arbejdsmarked

ordninger dis ordningen er et eksempel på det herudover

bredt flertal der bakker udvidelse af tonnageskatteordningen op

er noget vi bør værne om og udvikle også fremadrettet men det her er et rigtig rigtig godt skridt

til den radikale ordfører så er det fru lisbeth bech poulsen for socialistisk folkeparti

regeringen venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti og sf indgik i juli en delaftale under aftalen om vækstpakken som indeholder det nærværende lovforslag der skal styrke rammevilkårene for det blå danmark vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet fra det blå danmark og med bidrag fra en bred kreds af aktørerne fra den maritime branche vækstplanen konkluderer at der er et stort vækstpotentiale for danske maritime virksomheder og gode muligheder for dansk beskæftigelse på for eksempel specialskibe da tonnageordningen har karakter af statsstøtte til den maritime sektor

indgår som det også er blevet sagt heroppefra ikke i aftalen om vækstplanen at der ved siden af udvidelsen af tonnageskatteordningen også skal ske en tilsvarende udvidelse af den såkaldte dis ordning

forslaget udvider derfor ikke rederiernes muligheder for at aflønne de ansatte søfolk med en skattefri nettohyre

det kan jo ikke udelukkes at det her forslag betyder at

flere specialskibe bliver indregistreret i dansk

skibsregister

nok regne med man har det nogen

betydning for beskæftigelsen

og dem der altså her typisk sejler lidt kortere ruter for eksempel fra esbjerg og

ikke af den ganske enkle årsag at der ikke kommer flere opgaver der skal jo ikke transporteres flere vindmøller ud i nordsøen end før

boreriggene end før der skal ikke være flere

hvad de hedder alle sammen end før så det giver jo ikke mere beskæftigelse

der foregår når man taler om at det er af hensyn til beskæftigelsen i det danske rederierhverv

det giver lidt flere ansatte og lidt mere tonnage i skibsregisteret

lave under nogen omstændigheder så derfor synes jeg at det her skal betragtes som det det er

her i salen er gået efter det er at få en skattelettelse til rederierne

er målsætningen det er det der er resultatet for de skibe der i dag opererer fra esbjerg og andre havne

betaler jo skat af deres overskud som er væsentlig større end bruttotonnageskatten

at betale skat i det omfang de

alligevel i udgangspunktet almindelig selskabsskat og nu får de mulighed for at flytte fra selskabsskat

over til tonnageskat som er væsentlig

provenutabet er er meget beskedent

lovforslag der forbedrede det blå danmark med en provenugevinst men det er selvfølgelig så meget forlangt men

der vil jeg bare sige at da man

skete det på et tidspunkt hvor ap møller havde en masse skibe registreret i bilka dansk supermarked faktisk var et af de største danske rederier dansk supermarked

den måde i en periode mens skibene blev bygget og afskrevet

afskrivninger så er meningen jo

i det danske skattesystem at den dag man

aktiver

give overskud på deres drift

flytte skibene over i dansk tonnagebeskatning og vupti så slap man for at betale

gik over på den meget lempelige tonnagebeskatning

og jeg skal nok spørge ministeren

og udviklingen af skibene i de første års drift men da der skulle betales

forsvandt det overskud fuldstændig ud af beskatningen

bare lige sige at ville man gøre noget for dansk beskæftigelse på skibe i danmark

fjerne den helt urimelige regel der gør at danske fagforeninger ikke må organisere og dermed ikke må slås for løn og arbejdsvilkår

regel som er blevet kritiseret af fn et utal af gange hvis man overvejede at ændre den regel

formålet med den her lovgivning

hensigten er at sørge for at de rederier der har de her

ønsker at betale skat i danmark frem for at lægge rederierne i udlandet hvor selskabsskatten er lavere så det er af hensyn til statskassen og den plejer herre frank aaen da at bekymre sig nok så meget om at det her lovforslag

være beliggende i lande med en lavere selskabsskat end den danske det kunne de så gøre

måske allerede i dag men hvis man giver dem mulighed for at vælge at

det må være formålet med det her lovforslag vi støtter lovforslaget fordi vi

forslag om at selskabsskatten i danmark skal sænkes fra de nuværende tre og

attraktiv længere hvis man i stedet kan vælge at blive almindeligt selskabsbeskattet ligesom alle andre virksomheder

og vi vil ikke have behov for tonnageskatteordningen længere

længe vi har en selskabsskat på tre og tyve procent faldende til to og tyve procent næste år som er forholdsvis høj

synes vi at vi skal prøve at fastholde rederier med fartøjer af den her

lillelillebitte skridt

retning af at gøre det mere attraktivt at være virksomhed i det blå danmark at sørge for udvikling og arbejdspladser

blå danmark hele offshoresektoren beskæftiger jo cirka tyvetusind personer og man regner med

betyder det jo et lille nøk i retning af at der er flere der vil investere i udvikling i danmark og flere der vil investere også i specialskibe i danmark jeg siger så at det er et lillelillebitte skridt i den rigtige retning for der kunne gøres meget mere på det område for

man også indførte nettoløn til søfolkene

skabe en bedre mulighed for at man kunne flage ind på den måde og

blive beskæftiget nogle flere folk på de skibe vi mener også

vi kæmpet for i forhandlinger med regeringen ad flere omgange og står stadig væk fast på

vi også kæmpe for hvis vi får nogle nye vækstforhandlinger med regeringen

at gælde aktiviteter der udføres

det der er alternativet til at vi så at sige gør noget for det blå danmark her

at man enten flager ud eller investerer i andre lande

land som singapore singapore investerer massivt i den maritime sektor

derfor skal vi

det bliver mere attraktivt at investere i danmark og det kunne man sørge for ved at tonnageskatteordningen selvfølgelig også

for borerigge og boreskibe så tror jeg man ville opleve at flere af skibene ville komme under dansk flag og det ville også betyde noget for investeringerne

godt starte med at takke for den overvejende positive modtagelse af forslaget det sker ikke så tit at vi går ind i reglerne om de skattemæssige vilkår som vores rederier opererer under og derfor er

glad for at en bred forligskreds bestående af regeringen venstre dansk folkeparti sf og det konservative folkeparti er blevet enige om at styrke rammevilkårene for det blå danmark som led i aftale om en vækstpakke fra juni

regeringen har i sin vækstplan for det blå danmark fra december to tusind og tolv understreget vigtigheden af at den maritime sektor også fremadrettet kan skabe vækst og beskæftigelse

politiske aftale og lovforslaget er det sikret at rammevilkårene for det blå danmark også fremover vil være attraktive så vi ikke mister dette vækstpotentiale det betyder at danmark kan fastholde sin position som førende søfartsnation på det globale marked i overensstemmelse med den indgåede aftale indeholder lovforslaget en række gode initiativer overordnet

bliver tonnageskatteordningen udvidet så rederier fremover kan vælge den gunstige beskatning også for en række af de aktiviteter der typisk udføres inden for offshoreområdet af en række specialskibe disse specialskibe kunne eksempelvis være vindmølleskibe ishåndteringsskibe hotelskibe og vagtskibe med videre

tale om en markant udvidelse af tonnageskatteordningen og en væsentlig forbedring af rammevilkårene for branchen forslaget vil derfor styrke branchens konkurrenceevne væsentligt på det globale marked hvor der er hård international konkurrence og stor mobilitet

det er værd at understrege at danmark med forslaget faktisk er foregangsland i forhold til at forsøge at få eus godkendelse af en udvidelse med en så lang række af specialskibes aktiviteter forslaget gennemfører desuden en ændring i sømandsbeskatningsloven og denne ændring sker for at sikre at udvidelsen af tonnageskatteordningen ikke medfører nogen ændringer i

det fremgår af aftale om en vækstpakke at der ikke skal foretages en udvidelse af sømandsbeskatningsordningen sideløbende med udvidelsen

debat der har været i dag og jeg besvarer selvfølgelig meget gerne de spørgsmål om det nærmere indhold af forslaget virkningen som måtte komme under udvalgsbehandlingen herre frank aaen rejste

herunder eventuelle muligheder for omgåelse spørgsmålet har mig bekendt ikke været uddybet tidligere

men jeg vil vende tilbage til spørgsmålet i udvalgsbehandlingen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

åbnet og jeg giver først ordet til skatteministeren

sf ønsker med dette lovforslag at indføre skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber selv om de ikke driver egentlig erhvervsvirksomhed

det er deltagerne der er skattesubjekterne hvis de i øvrigt er skattepligtige her i landet dette medfører at udenlandske deltagere som udgangspunkt alene er skattepligtige i danmark hvis der drives erhvervsmæssig virksomhed gennem et fast driftssted i danmark ifølge sf skal lovforslaget hindre at kommanditselskaberne misbruges til at skjule investeringen eller til at udnytte skattereglerne regeringen kan selvfølgelig kun være enig i at der ikke via kommanditselskaberne skal kunne spekuleres i skattereglerne men sfs lovforslag rammer for bredt da det vil berøre en række skatteydere der ikke deltager i skatteplanlægning regeringen har allerede stor fokus på at bekæmpe skattely og skattespekulation det er en løbende proces hvor vi hele tiden skal være på tæerne midt i december lavede vi eksempelvis to ambitiøse aftaler på skattelyområdet

ikke er medlem af eu bliver kommanditselskabet efter gældende regler anset for at være et

fuldt skattepligtigt dansk selskab det dækker derfor de væsentligste situationer hvor deltagerne i danske kommanditselskaber er hjemmehørende i skattelylande det er min vurdering at de gældende regler imødegår at danmark misbruges som skattelyland de beskytter nemlig mod de misbrugssituationer hvor kommanditselskaber kontrolleres fra et skattely reglerne finder anvendelse når mere end halvtreds procent af kapitalen eller stemmerettighederne i et kommanditselskab besiddes af personer eller selskaber fra et skattelyland eller fra et land som beskatter kommanditselskaber som selvstændige skattesubjekter hvis for eksempel et andet land

selvstændigt skattesubjekt ville det uden den allerede eksisterende værnsregel være muligt at opnå dobbelt ikkebeskatning dette er formentlig baggrunden for

russiskejede kommanditselskaber i danmark som har været omtalt i pressen rusland anser nemlig

for at være et selvstændigt dansk selskab der ikke beskattes i rusland de gældende regler tager imidlertid højde for netop denne situation selskabet skal i denne situation betale dansk skat på linje med et dansk anpartsselskab udbyderne er enten ikke opmærksomme på de danske regler eller også selvangiver selskaberne ikke det er endvidere min vurdering at de målrettede tiltag der indgår i skattelypakkerne herunder øget åbenhed om ejerskab af kommanditselskaber og skats undersøgelse som led i projekt skattely er den rette fremgangsmåde det er regeringens opfattelse

at det er målrettede initiativer der er behov for frem for lovgivning

rammer for bredt og ufokuseret regeringen

ministeren mener er grunden til at vi overhovedet skal have kommanditselskaber hvad er baggrunden for

selve det at der findes kommanditselskaber er jo en del af den lovgivning som ligger under erhvervs og vækstministeren og

på netop erhvervs og vækstministerens område men men det er klart nok at vi

anvendelsen af forskellige

der kan være udmærkede årsager til at man har et kommanditselskab men det er også klart at man skal have øje for hvis det er sådan at det anvendes det gælder jo ligegyldigt i hvilken sammenhæng

man selvfølgelig se løbende på det men jeg må så sige at

at det er mit indtryk selv om det ikke er mit ministerressort

at der generelt er en udfordring i forhold til kommanditselskaber men det er rigtigt at der i pressen har været fremført

jeg synes det er i orden at ministeren henviser til at det er under en

hvorfor ministeren ikke mener at der bør være samme skattepligtsregler for dansk registrerede

kommanditselskaber som sådan ikke skattesubjekt idet man beskatter

de bagvedliggende ejere og den den konstruktion er der for så vidt ikke nogen udfordringer med medmindre man har de her situationer som er beskrevet altså hvor der er et andet land som som måtte anskue et dansk kommanditselskab på en anden vis i det tilfælde må man selvfølgelig

en tilstrækkelig fokus i kontrollen

at vi ikke løbende vil se på udviklingen

nok så væsentlig en tilkendegivelse at give at sige at det er klart at

så går vi til ordførerrækken og den første er venstres herre jan e jørgensen

lovforslaget er jo som de fleste nok har opdaget ikke

er fremsat af regeringen men af socialistisk folkeparti og det går ud på at indføre skattepligt for kommanditselskaber der ifølge forslagsstillerne ikke driver egentlig erhvervsvirksomhed her i danmark i forbindelse med behandlingen af

venstres side gerne starte med at kvittere for det samarbejde vi har regeringen i forhold til dobbeltbeskatningsaftaler med de vedtagne dobbeltbeskatningsaftaler har vi nemlig sørget for at lukke nogle af de huller der var og sikret at fremtidig beskatning foregår på et ordentligt og gennemsigtigt grundlag det er derfor også venstres opfattelse at der med den nye finanslov er gjort tilstrækkeligt når alle deltagere i danske kommanditselskaber registreret i virksomhedsregisteret også skal omfattes af ejerregistrering på den måde er er disse tiltag i tråd med regeringens eget ønske om at skabe øget åbenhed om hvem der ejer en given virksomhed i venstre mener vi ikke at yderligere beskatning er vejen at gå i forvejen er vores hjemmehørende selskaber hårdt beskattet og ved at gennemføre et sådant

det betyder dog ikke at venstre ikke ønsker at forhindre

omgåelse af skatteregler sammen med regeringen har vi været med til at gennemføre flere dobbeltbeskatningsaftaler som sikrer at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring beskatning over landegrænser endvidere mener vi at de anvisninger som rapporten om skattely fra to tusind og fjorten peger på taler sit tydelige sprog rapporten siger klart at den eneste måde vi kan komme reelt skattely til livs på er ved at styrke det internationale samarbejde det drejer sig blandt andet om øget oplysning

jo også hvidvaskningsdirektivet som hele tiden har været støttet af danmark og som sikrer at oplysninger om de reelle ejere af en virksomhed er tilgængelige for myndighederne med andre ord

gøres der altså allerede meget for at komme netop dette

til livs og venstre kan ikke støtte

forslag at have problemer med penge der forsvinder i skattely er vi i danmark

internationalt og ikke ved nationale snævre lovgivninger som den

forsøger sig med her vi kan derfor i venstre ikke støtte dette forslag så skal jeg hilse

er i tvivl om at de her kommanditselskaber

holde under radaren

andre ejendomsformer ikke lige så godt kan opfylde

ikke op til en afskaffelse af kommanditselskaber

jo en funktion for dem der gerne vil holde nogle ting under radaren så hvilke samfundsmæssige funktioner

gå ind på enhedslistens præmis om at

udelukkende ønsker at holde sig under radaren

at jeg på vegne af sf ikke har

at jeg regnede med at ikke kunne opnå flertal hvorimod

sammenligneligt skattepligtsgrundlag mellem kommanditselskaberne

iværksættere eller selvstændige om der er

kan opstarte et selskab det kigger vi jo løbende

altså der er en efterspørgsel

på det at drive et selskab i form af et kommanditselskab ligesom der er en efterspørgsel på de andre

det må jo være op til de virksomheder som ønsker at drive deres virksomhed

lovforslaget her er formuleret på

en måde at det reelt kun vil ramme

måde har vi jo prøvet at formulere lovforslaget sådan at

dem der ikke oplyser om skattepligt enten i danmark eller eller i det

arbejde meget målrettet på ikke at svare den skat man burde er jo grundlæggende asocialt og noget der rammer fællesskabet

ikke at det hører nogen som helst steder hjemme når virksomheder og enkeltpersoner aggressivt spekulerer i ikke at betale skat i det land de har tjent deres penge

sygehuse vi kender de gode formål

som snyder fællesskabet med grænseoverskridende skattespekulation

og tak for det det er aftaler der på forskellig vis skal

skatteplanlægning og i aftalerne har vi jo også et skarpt fokus på brugen af kommanditselskaber

ønsker forslagsstillerne med lovforslaget her at indføre en begrænset skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber og partnerselskaber

skatteregler vi er helt enige i at kommanditselskaber ikke skal bruges som et led i at spekulere i skattereglerne

vil komme til at påvirke os skatteydere som ikke spekulerer i skattereglerne derfor fastholder vi at det er de målrettede tiltag der er vejen frem og det

ejer kommanditselskaber

også vil belyse i hvilket omfang danske regler

andre lande

at kommanditselskaber i nogle tilfælde har vist sig at være en selskabsform der er særlig udsat for misbrug til hvidvask af midler

om at kommanditselskaber fremover skal registreres i et kommende register over reelle ejere

tilfreds med og glad for

skal imødegå at danmark bliver misbrugt som skattely og som beskytter mod situationer hvor kommanditselskaber bliver kontrolleret fra skattelylande

vi altså at vi har gode redskaber i forhold til at undgå at danmark bliver misbrugt som skattely i den her sammenhæng og nye tiltag er på vej

og i særlig grad internationalt i eu og

det er jo et grænseoverskridende

i sin grundnatur og derfor vil det meget ofte også være de internationale løsninger der er de effektive og virkningsfulde løsninger

i at kommanditselskaber ikke skal bruges til skattespekulation men vi mener at lovforslaget her rammer for bredt og

som nu også er medlem af ordførerens

at der kommer øget opmærksomhed omkring de reelle ejere men når

ligesom ministeren at det rammer for bredt kan jeg ikke se hvem det er det utilsigtet skulle ramme fordi enten driver man jo virksomhed fra danmark eller fra et fast driftssted uden for danmark

skat i det hjemmehørende land nu har der fra børsens side

at hvis vi taler om de udenlandske investorer som ikke er involveret i skattespekulation altså hvor det

man ofte kunne undgå beskatning i forlængelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne men vurderingen er alligevel fra de embedsmænd der sidder

i ministeriet som jeg forstår det at det vil ramme for bredt blandt andet fordi selv om man måske kan undgå at

skattepligtig i kraft af dobbeltbeskatningsoverenskomster vil man stadig blive ramt af det øgede bureaukratiske setup der vil være omkring det men jeg kan ligesom fornemme

at det er noget af det det vil være godt at få belyst yderligere ved

der har været en del historier gennem årene om at danmark reelt har været et skattelyland

få kanaliseret penge videre til andre skattelylande blandt andet fordi gennemsigtigheden i kommanditselskaber har været ret

hvilket har haft rigtig store konsekvenser for de lande

danmark der har tabt skattekroner på det men danmark har jo så fungeret som et mellemled kan man sige eller et skattelyland og det er en helt reel problemstilling og jeg er enig i at man ikke skal kunne bruge kommanditselskaber til skatteunddragelser og også

danmark absolut ikke skal agere som

det er netop også derfor vi har forsøgt at finde

på det i de skattelypakker der er blevet

sf er med i begge pakker

andet ved at lade kommanditselskaber omfatte af et register for reelle ejere og man er også ved at

modvirke problemet der er også andre tiltag der er taget som skatteministeren og andre ordførere har været inde på så vi synes faktisk at man er i gang med at tage hånd om

i hvert fald enige med

ikke meningen at danmark skal være et skattelyland gennem kommanditselskaber

den løsning der foreslås her måske er lige vidtgående nok

løser problemet og hvis det kommer op til overfladen hvis man kan sige det sådan at der stadig væk skulle være nogle problemer som gør at danmark kan bruges som skattelyland så er

skattelypakker som vi er

synes jo at det er helt i orden at man er uenig i lovforslaget

dfs ordfører er uenig i

for her er det ejerne der bliver

være forskellige fordele og grunde til at man vælger de her selskabsformer

at det er noget vidtgående at man i sf foreslår at

vil indføre en skattepligt for alle udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber også selv om man nu ikke driver egentlig

noget vidtgående men dermed ikke sagt at

kommanditselskaber som er blevet udnyttet af udenlandske investorer så de ikke betalte skat i det land de nu kom fra og

det sf ønsker med dette lovforslag at

selv om de ikke driver egentlig erhvervsvirksomhed i danmark jeg vil gerne på radikale venstres vegne sige at vi ikke kan støtte lovforslaget jeg er enig i at der ikke ved hjælp af kommanditselskaber skal kunne spekuleres i skattereglerne det er vi meget optaget af

vi bekæmper skattely

meget optaget af mere transparens og gennemsigtighed i forhold til borgere og virksomheder som flytter rundt på penge vi ønsker og har faktisk allerede en meget målrettet indsats mod skattespekulation det er også derfor vi har landet to skattelypakker her senest for et par måneder siden derudover

ønsker vi mere internationalt samarbejde om bekæmpelse af skattely så der skal ikke herske nogen tvivl om hvor regeringen står og hvor radikale venstre står i forhold til

at vi frygter at det vil ramme for bredt

en lang række udenlandske investorer som ikke er involveret i international skattespekulation vil blive skattepligtige i danmark for mange af de her investorer vil det så via dobbeltbeskatningsreglerne og de aftaler der er i den sammenhæng altså dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med deres hjemlande medføre at danmark alligevel ikke

beskatte disse investorer men så vil de investorer blive pålagt en lang række administrative

hvad vil det betyde ja det er svært at spå om fremtiden sagde storm p men det vi frygter det

stillet ringere i forhold til

det en af de udfordringer vi måske ikke hører så meget om

kapital til investeringer der ligger vi altså ikke så godt som man kunne tro vi ønsker et bedre investeringsklima vi ønsker at danmark skal være langt mere

lave forretninger i også for dem

ønsker at investere i for eksempel iværksættere så samlet set

mener vi at i forhold til det som sf forsøger

nadeem farooq om hvad han mener om det faktum at der i københavn alene på to adresser forefindes over en hundrede og halvfjerds kommanditselskaber

nul kroner i skat selv

finder sted jeg vil heller ikke afvise at

i forskellige sammenhænge ikke bare i danmark

og hele tiden har fokus på at undersøge de her forskellige konstruktioner så

finde skattespekulation sted inden for det felt

afsløret at vi faktisk har et fantastisk godt ry i rusland og ukraine og baltikum

det ideelle sted at lave gennemstrømningsselskaber hvor man kan føre

jeg synes vi mangler i dag at få at vide

sige at investorer skal vælge en bestemt selskabsform altså

flere der går sammen om at købe

grobund for misbrug risikoen for misbrug er der jo altid den kan vi jo ikke altid eliminere det andet er at der faktisk findes en regel som imødegår at danmark misbruges som

den beskytter faktisk mod misbrugssituationer hvor kommanditselskabet

kan være meningen at folketinget skal pådutte erhvervsfolk hvilken selskabsform de skal bruge

sådan set godt følge

her har vi altså en selskabsform kommanditselskaber vi

at holde al aktivitet skjult

to at kanalisere penge hen det sted hvor der skal betales allermindst

er tjent et andet sted og burde beskattes der men som man så fører hen til et skattelyland hvor man kan undgå eller næsten undgå beskatning og det er så vidt jeg kan se den eneste funktion de her kommanditselskaber vi taler om i dag

at holde aktiviteter skjult

at kanalisere penge i skattely derfor undrer det meget når vi

at det rammer for bredt hvad er for bredt

man skal skabe gennemsigtighed om aktiviteten og

skabe sikkerhed for skattebetalingen

når vi så spørger til hvilken samfundsmæssig funktion

et anpartsselskab et aktieselskab et andelsselskab og alle mulige andre selskabsformer

har en eller anden form for samfundsnyttig stor eller mindre

betydning ved at være rammen

anden form for økonomisk aktivitet men vi kan ikke rigtig få at vide af nogen hvilken samfundsmæssig funktion de her selskaber

blomsterbed for fifleri så lad os endelig afskaffe

komme af sted med det men kan vi ikke det så lad os

for eksempel skattepligt også for udenlandske selskaber

udenlandske investorer der deltager i kommanditselskaber

eneste seriøst argument imod at gøre noget mere på det her område det er ikke sikkert

lovforslaget her der skal nyde fremme

også være man skal gå helt ind til benet og bare sige at vi ikke vil have den form for selskaber i danmark fordi de bliver misbrugt af alle mulige udenlandske investorer

debat vi har haft her i dag gør at vi får en god diskussion

altså vi vil gerne stemme for forslaget som det ligger vi vil gerne stemme for forslaget hvis det

ændret i en form der hedder at vi helt afskaffer den

vi vil også gerne stemme for hvis vi i udvalgsarbejdet bliver enige om en beretning eller noget andet der ligesom bringer os videre

vil da godt sige til skatteministeren

fire partier lavet en del gode ting omkring skattelylande

som har bragt os skridt i den rigtige retning

fru lisbeth bech poulsen at de mange gange i den her debat har spurgt hvad skal vi med kommanditselskaber og jeg vil også gerne medgive at det har de ikke fået svar på så vil jeg da prøve at svare

én ting som kommanditselskaber er gode for

være en familieejet virksomhed ønsker at tiltrække investorkapital men stadig væk ønsker at bevare kontrollen med selskabet eller med virksomheden altså få investorkapital uden at give bestemmende indflydelse til investorerne så kan man lave et kommanditselskab og så får man penge ind

udstederen af kommanditterne kan bestyre selskabet troværdigt og investorerne er så villige til at putte penge i det uden at kunne få bestemmende indflydelse på selskabet det er ét formål

hvis man har det ønske at man vil have en virksomhed på den måde og hvis der er investorer som gerne vil investere i virksomheder uden at få bestemmende indflydelse hvorfor skal de to parter så ikke kunne mødes i en selskabsform som er anerkendt og

jamen fordi der ikke er beskatning af selskabet men kun beskatning af investorerne kommanditterne separat så kan man risikere at der kommer penge til danmark som ikke bliver beskattet i danmark men

først skal beskattes ude hos

som er i andre lande hvor de måske ikke bliver beskattet jamen det er da et ædelt formål at bekymre sig om at skatterne bliver opkrævet i rusland men det er vel ærlig talt ikke vores problem her i danmark om russerne opkræver de skatter de skal af deres forretningsfolk

kommer nogle penge ind gennem nogle danske selskaber

og som så ikke kommer til beskatning i rusland som de skal

danske medejere af kommanditselskaber

bruger danmark som trædesten undervejs altså skattely uanset om det er i den ene eller den anden form betyder jo at nogle selskaber slipper for skat

det er en selskabsform hvor det ikke er selskabet der betaler skat men hvor det er kommanditindehaverne eller hvad man nu kalder dem der betaler skatten og hvis de bor i danmark sørger den danske stat for at opkræve skatten af dem men hvis de bor i rusland

er det så ikke den danske stat der skal gøre det så er det den russiske stat

jeg kan da godt forstå herre frank aaens nidkærhed i forhold til at sørge for at den danske stat får opkrævet de skatter som den danske stat skal

frank aaen er så ufattelig bekymret for om den russiske stat får opkrævet de skatter som den russiske stat har ret til at opkræve det det her nærmer sig næsten en fetich en skattefetich for herre frank aaen ikke alene

jeg spurgte nu til om liberal alliance som et liberalt parti ikke er bekymret over at nogle selskaber

sammenlignet med andre fordi de kan undgå at betale skat

i danmark bliver opkrævet den skat som skal opkræves hos dem

man opkræver skatten hos

der er en fuldstændig ens beskatning af kommanditselskaber i danmark

hvor de så skal betale den skat som de skal betale

der er nogle af deres hjemlande der ikke opkræver den skat men det er jo ikke selve selskabet der bliver forskelsbehandlet der

der betaler en lavere skat end herre frank aaen synes

så er det ordføreren for forslagsstillerne fru lisbeth bech poulsen

lige over for christiansborg er der en bygning med en lejlighed i

kommanditselskaber og danmarks rolle som skattelyland fordi

i at det er ligegyldigt om danmark bliver brugt som skattelyland

jeg synes det er pinligt at vi på russiske hjemmesider bliver markedsført som verdens bedste land

skattelykonstruktion i det

hvis vi ikke tager vores ansvar alvorligt

international skattesnyd og skattelylande

meget stor diskussion i danmark senest om de her luxleaks de her afsløringer fra luxembourg

det er svært at holde fanen højt hævet

vi tænkte der var en lidt større chance for

efterspørge i dag hvad

regeringen

har jo bebudet at der skal stilles krav om at alle deltagere i et dansk kommanditselskab skal registreres

så lever vi faktisk op til de internationale standarder der er

en dansk forpligtelse når vi har

senest herre benny engelbrecht ministeren som har talt dunder mod skattely og skattesnyd og international

for en praksis som bliver hyldet på russiske hjemmesider for at være det bedste sted i verden at snyde med skat og føre milliarder igennem

lovforslaget her vi har diskuteret det meget i dag

at det er rimeligt at der sker

af kommanditselskaberne vi synes at med den måde lovforslaget er udformet på

på den måde synes vi at der er en rimelighed i det her vi har hørt flere gange fra forskellige ordførere

er det grundlæggende problem

det rammer alt for bredt der er nogle der vil blive ramt af det her

gerne stille spørgsmålene gennem udvalget

har sagt hvad de mener om det her forslag i salen i dag

jeg gerne takke herre frank og enhedslisten

har et fremragende samarbejde med på det her område ligesom jeg også generelt er rigtig glad for samarbejdet med regeringen og regeringspartierne på det her område

af kroner ud af landet som kunne være brugt til velfærd eller bare til at dække hullet i den slunkne statskasse

har et moralsk ansvar for oven på

at vi gør en indsats for at få stoppet de huller som vi kan for at pengene der legitimt skal beskattes i danmark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

da venstres ordfører herre esben lunde larsen ikke har mulighed for at være til stede i salen i dag

læser jeg herre lunde larsens ordførertale op

er forslag til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer lovforslagets formål er at modernisere og harmonisere visse regler for de maritime uddannelser og uddannelsesinstitutioner så de i videst muligt omfang svarer til de regler der gælder for de øvrige uddannelser og institutioner under uddannelses og forskningsministeriet danske maritime virksomheder står samlet set for cirka fire og tyve procent af danmarks totale eksport

betydning for danmark venstre deler derfor regeringens mål om at styrke kompetencerne i det såkaldte blå danmark så vi også fremover kan være blandt verdens førende maritime nationer vi er enige i at fundamentet for

det blå danmark er adgangen til kompetent og højt kvalificerede maritimt teknisk og merkantilt uddannede medarbejdere derfor bakker vi op om den måde

lagt til rette på så de videregående maritime uddannelser også bliver omfattet af lov om åben uddannelse og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne hvormed de bliver en del

af det samlede videreuddannelsessystem et vigtigt aspekt er at uddannelserne er praksisnære og skal imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft endvidere skal de bygge på forsknings og udviklingsviden

afstedkomme at de maritime uddannelsesinstitutioner sidestilles med erhvervsakademier og professionshøjskoler l en hundrede og en og tredive vil kunne bidrage til at flere fremover vælger en maritim uddannelse hvilket vil være med

det også vigtigt at der er kvalificeret arbejdskraft

for at få flere unge til at vælge en uddannelse inden for de

det vigtigt at vi fremtidssikrer uddannelserne den lovændring vi her foreslår vil altså skabe bedre rammer for de maritime uddannelser det gør den ved at harmonisere reglerne og ved at sidestille de maritime uddannelser med resten af de videregående uddannelser med lovforslaget bliver der skabt større fleksibilitet og det gør der først og fremmest ved at de maritime uddannelser får mulighed for også at udvikle nye uddannelser når det ikke længere er lovgivning der alene definerer hvilke uddannelser der skal udbydes vil det være lettere at tilpasse udbuddet i samarbejde med erhvervet og på den måde sikrer vi at uddannelsesudbuddet bliver ved med at være tidssvarende for at opnå høj kvalitet både på uddannelserne og

også vigtigt at forskningen bliver tilknyttet uddannelserne vi har allerede lavet en bevilling hvor der tilknyttes forsknings og udviklingsaktiviteter

det er ikke nogen kæmpestor omvæltning fordi de i forvejen fungerer efter nogle lignende principper ikke desto mindre er det et vigtigt signal

de studerendes retsstilling lovforslaget betyder altså at de maritime uddannelser bliver sidestillet med resten af de

kvalitet i uddannelserne

det blå danmark er et centralt og vigtigt område for det danske erhvervsliv og for danmark samtidig med at det er en del af vores historie at vi er en søfartsnation skal det også være en del af vores fremtid vi skal sikre at der er de rammer for erhvervet som gør at det fortsat er attraktivt at blive i danmark det handler om mange

hvor virksomheder og netværk kan understøtte hinanden og få afkast af at kende hinanden og dermed kunne løse opgaver i fællesskab som skaber større værdi for kunderne og dermed også grundlag for at tage højere priser når skibsværfterne ikke bare tilbyder at reparere skibet men også samtidig

at man kan få skiftet linoleum i kantinen få løst en efteruddannelsesopgave for skibets besætning så tiden i dok ikke bliver spildtid men effektiv tid

grundlag for hele erhvervet er en uddannelsessektor som kan levere tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft set i lyset af det er dagens lovforslag et ganske lille element det handler om

harmonisere lovgivningen på de maritime uddannelser

øvrige uddannelser på professionshøjskole og erhvervsakademiniveau

sådan at der bliver nemmere enklere mere ensartede regler for eksempel i forbindelse med merit et rosværdigt element er også udvidelsen af den specialpædagogiske støtte

det her et forslag som ikke ligefrem revolutionerer området men forhåbentlig er med til at

så giver jeg ordet til socialistisk folkepartis ordfører undskyld det

som flere andre ordførere allerede har været inde på

støtter naturligvis også det her lovforslag og det gør vi

grunde som flere andre ordførere har været inde på nemlig at vi gerne vil at danmark fremadrettet også står stærkt på det maritime område og at vi sikrer

uddannelserne lever op til den samme standard som som de uddannelser de ellers

fordi vi ændrer lovgivningen så der ikke længere er en oversigt over de uddannelser som de forskellige

de maritime uddannelsesregler så så de tilpasses andre videregående uddannelsers regler og

at indrette og udvikle uddannelserne

der er og at give

og så videre altså en harmonisering og en øget fleksibilitet i forhold til til indretning og i forhold til at være sammenlignelige med lignende

så er

det lovforslag som vi behandler i dag er jo som flere har nævnt

det er en lille ændring i forhold til et ganske vigtigt stort erhverv

er vigtigt synes jeg lige at give det et par ord med på vejen

sådan at danmark har meget stolte og lange traditioner

på gode dage foreslår jeg nogle gange at vi skal omskrive vores danmarkshistorie

landbrugsland men i allerhøjeste grad

kunne der godt være mere plads til i historiebøgerne men fremtiden er jo også den som vi hele tiden

derfor er det også vigtigt at vi med det maritime erhverv har øje for den åbenhed og den inspiration som kommer

omverdenen netop ved at det er et internationalt

det fylder ganske meget i det fynske

altid har været et vigtigt erhverv og også i min tid som erhvervs og vækstminister arbejdede jeg benhårdt

var svært i første omgang at tale så meget om det blå danmark men her er det altså den maritime klynge det maritime vækstteam

vi har brug for også som en indtægtskilde for vores samfund så derfor er det nødvendigt at vi hele tiden ser på om vi har de uddannelser vi har brug for og om de uddannelser har den

vi fortsat kan konkurrere på lige fod med den ganske stigende konkurrence som vi møder fra omverdenen det kræver at vi hele tiden moderniserer at vi holder uddannelserne

to date og det skal vi gøre i meget tæt samarbejde med erhvervene

fortsat er praksisnære

lovforslag og den lille ændring er jo også at vi sikrer at de er fleksible sådan

der måtte være behov for

en forøget sammenhæng i det danske uddannelsessystem det gør det lettere forhåbentlig for de studerende at manøvrere rundt på tværs af uddannelser og så håber vi selvfølgelig også at det kan være med til at forbedre konkurrencevilkårene sådan som jeg nævnte det før også på et internationalt niveau

at lovændringen kan risikere at medføre

de har en bekymring i forhold til det og ministeren svarer at forslaget

ikke nødvendiggør betydelige ændringer af institutionernes daglige arbejdsgange men det er selvfølgelig et forhold

som jeg synes vi skylder hinanden at holde øje med med og derfor vil jeg også i udvalgsbehandlingen lægge op til at vi bør indskrive at vi foretager en evaluering

til den tid så finder vi det også meget positivt at de maritime uddannelser får mulighed for at deltage i internationale uddannelsessamarbejder det fremgår at uddannelsesinstitutionerne med lovforslaget får lov til

heltidsuddannelser i udlandet som særskilte indtægtsdækkede virksomheder umiddelbart

som en rigtig god idé men

bare lige flage for

den kritik der er kommet fra danske studerendes fællesråd at det ikke må gå ud over de danske studerende og at det det heller ikke må komme til at betyde øget brugerbetaling så kvaliteten

og det skal sikres at de studerende ikke pålægges

det er jo dejligt at der er noget vi kan blive enige om i det danske folketing og det er at de maritime uddannelser er vi stolte af de er velfungerende de er en del af vores

mange unge mennesker til beskæftigelse

og de har en uddannelseskultur generelt

af de her uddannelser som fungerer så godt og

de ting som for eksempel praksisnærheden og erhvervets

integration med uddannelserne og overføre dem nogle af vores andre uddannelser blandt andet erhvervsuddannelserne men den snak

vilhelmsen lige en opmærksomhed på de administrative omkostninger jeg synes det er vigtigt at

indfører noget som kan give øget administration så også fjerner noget andet så derfor kunne man måske lige bede ministeren om at kigge

men først skal vi lige høre den konservative ordfører herre per stig møller

er en dansk succeshistorie det skyldes først og fremmest daværende erhvervsminister bendt bendtsens indsats som den nuværende regering viderefører det blå danmark står i dag for fire og tyve procent af vores samlede eksport det er klart at denne succes ikke havde kunnet lade sig gøre uden vore gode uddannelser inden for det maritime område og skal vi fastholde denne danske styrkeposition skal vi naturligvis fastholde og udvikle disse uddannelser derfor har vi

både hvad angår deres muligheder for at

gennem internationale studieophold og gennem en egentlig talentudvikling

styrkes de internationale muligheder på vores uddannelsesinstitutioner ligesom den forsknings og udviklingsfokuserede indsats bliver en del af

professionsbacheloruddannelserne og nok så væsentligt fastlægges det at det samordnede maritime uddannelsessystem skal være praksisnært

fronten i verden vi kan tilslutte os forslaget for

skal vi fastholde og udvikle denne betydelige styrkeposition skal vi både være praksisnære internationalt i front og have de uddannelsespladser som der er behov for det konservative folkeparti kan derfor

jeg og regeringen deler gerne

alle succeser en klog mand han var

sagt at de bedste succeser er dem som andre tager æren for og det synes jeg

det her område og de her uddannelser så højt på dagsordenen så tusind tak

de maritime uddannelser og ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer det som er vigtigt

for mig som uddannelsesminister og for regeringen er hele tiden at arbejde for at styrke kompetencerne i det blå danmark sådan

blandt verdens førende maritime nationer og det hører jeg

en helt bred opbakning til det blå danmark er i vækst

også i udvikling det betyder flere og flere ting og der er behov for

takt med erhvervets behov

er konkurrencedygtige så det er jo det der er formålet med det her lovforslag som det er fint redegjort for reglerne for maritime uddannelser harmoniseres med de regler der gælder for de øvrige videregående uddannelser sådan

uddannelsesinstitutionerne på området får bedre mulighed for at udvikle uddannelsernes relevans og

så understreges det jo at uddannelserne er erhvervs og professionsbaserede de har den meget tætte praksiskobling og at de maritime professionsbacheloruddannelser også baseres på forskning og og udvikling de får også bedre mulighed for at deltage netop i internationale uddannelsessamarbejder ligesom de studerendes muligheder for at tage en del af deres uddannelse i udlandet

så åbnes der for og jeg tror flere af ordførerne også var inde på det

ikke at have en så snæver definition

hvis det behov opstår de studerendes retsstilling forbedres også ved at uddannelsesinstitutionerne nu fuldt ud skal omfattes ligesom i øvrigt alle de andre uddannelsesinstitutioner af forvaltningsloven og

for om det medfører mere administration

som en følge af at blive omfattet af forvaltningsloven

og lov om offentlighed jeg

det er rimeligt og i øvrigt ville være mystisk hvis der var nogle uddannelsesinstitutioner der var undtaget

fra de love som alle andre offentlige institutioner

de studerende uanset hvilken uddannelsesinstitution

den samme retsstilling og

samme muligheder det er klart

for nogle og måske især for de mindre uddannelsesinstitutioner men mon ikke at det når først det er kommet på plads

lykkes stille og roligt uden

væsentligt merarbejde det skal vi selvfølgelig nok være opmærksom på men jeg ville synes at det var meget uheldigt ikke

nævnte bekymringen for administrationen og den skal man altid have og det er godt at

meget omfattende international regulering og det er jo godt det samme for det er et internationalt erhverv man skal kunne

hele taget til den slags job derfor findes der en del international regulering og og det bliver nok svært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

jeg giver først ordet til beskæftigelsesministeren

rigtig mange som har stor sympati for forslagsstillernes ønske om

sorgorlov for begge forældre jeg er enig i at barselsorloven som den er i dag ikke afspejler at forældre rammes lige hårdt af sorgen over at miste et spædbarn derfor er jeg enig i intentionerne bag beslutningsforslaget

være tvivl om at fædre har brug for at kunne sørge og der er ikke noget der næsten er mere tragisk

at miste et barn der har man brug for at man tager hånd om hinanden jeg har selvfølgelig undret mig en anelse over at sf ikke valgte at tage spørgsmålet op under forhandlingerne om finansloven som jo pågik for ikke så forfærdelig længe siden det var om man kan bruge det udtryk på det tidspunkt at statskassen var åben sådan billedlig talt regeringen ved man lægger vægt på at udvise økonomisk ansvarlighed og derfor kan vi ikke

forslag som ikke er finansieret og vi kan heller ikke stemme for forslag som ikke er finansieret men det forhindrer ikke at jeg er enig i de intentioner

ligger bag beslutningsforslaget og derfor håber jeg egentlig også at der vil være et flertal i folketinget som vil tage spørgsmålet om sorgorlov

at det er vigtigt at ligestille mænd og kvinder i forhold til at

jeg tror

nogle rammer hvor man sikrer økonomien derfor tillod

af de steder hvor det kan være klogt at gøre det og jeg sluttede

set håbede på at næste gang der bliver mulighed for at

partier som vil tilgodese det her formål for

det hørte jeg også godt jeg hørte godt at ministeren anerkender at der er problem og at man også gerne

hvis der er et initiativ som man synes er vigtigt eller

lang tid det ved jeg at hun har

nogle faste udgifter så er det i forbindelse med de begivenheder det kan være satspuljen det kan være i forbindelse med finansloven at man tager driftsudgifter som den slags ting om bord jeg må sige at

finansloven efterlod en

anden kasse ubrugt ovre i beskæftigelsesministeriet havde der været det så var der mange ting som som var nemmere men sådan fungerer den økonomiske måde at ordne tingene

det jeg siger her i dag er jo i

i intentionerne bag det her lovforslag og så tilføjer jeg som man må når man er en økonomisk ansvarlig regering at så må vi finde den lejlighed hvor vi

at det koster fire og tyve million kroner det har jeg hørt om før men er det

det er jo hvis alle alle

har ministeren undersøgt hvor mange af dem

mange men men både gode og relevante spørgsmål

i de årlige finanslovsforhandlinger først og fremmest at man diskuterer

jeg tror jeg var meget præcis da jeg i min tale sagde at udgifterne kan være op til fire og tyve million kroner

hvor jeg selvfølgelig svarer på spørgsmål fra udvalget

jeg synes ministeren siger at det er gode intentioner men hvorfor har man så ikke undersøgt det man ved jo godt hvor mange mennesker der er

i forhold til det der bud på

op til fire og tyve million kroner jeg synes at at ministeren skal undersøge

på sikker grund når jeg står heroppe på talerstolen

og svarer på spørgsmål og også når jeg siger noget indledningsvis

så kan det være at man kan lave nogle

ved jeg ikke men det tror jeg nu der ville være meget stort træk på for

når man kommer ud for så dramatisk en begivenhed som vi her taler

der er ikke flere korte bemærkninger så vi går videre til den næste ordfører det er fra venstre og

i dag behandler vi beslutningsforslag b en og halvtreds om sorgorlov til fædre og medmødre forslagsstillerne ønsker at fædre og medmødre skal have fjorten ugers sorgorlov i forbindelse med spædbarnsdød

skal tage stilling til adoptanters rettigheder ved spædbarnsdød i dag er reglerne således at moren får fjorten ugers sorgorlov hvis barnet er dødfødt eller

inden for de første to og tredive uger efter fødslen faren eller medmoren bevarer den almindelige ret til to

jeg skal for en god ordens skyld påpege at morens særlige fraværsret på fjorten uger skyldes fysisk behov for restitution efter graviditet og fødsel det er et direktiv fra eu som vi er bundet af først og fremmest vil jeg gerne sige at jeg har fuld forståelse for at det er en ubærlig tid fyldt med sorg når forældre oplever at få et dødfødt barn eller er så uheldige at miste deres barn lige efter en fødsel

jeg er derfor også enig med forslagsstillerne i at forældre der oplever dette skal have mulighed for at bearbejde deres sorg sammen forældre der oplever så stor en sorg i livet har brug for at støtte sig

svær tid jeg synes derfor at sfs beslutningsforslag er et meget sympatisk forslag i forhold til den forfærdelige situation som forældrene

hvert år i venstre foreslår vi at vi arbejder videre med forslaget i udvalget

belyst mere så vi vil gerne drøfte forslaget i et kommende udvalgsarbejde vi mener at der er en række forhold som godt kan blive belyst yderligere for eksempel som finansiering ministeren var også inde på det man ved ikke rigtig hvor meget

kommer til at koste hvad det vil betyde i modregning

er der benytter sig af det her så vi synes at

vi ved at der bliver sagt cirka fire og tyve million

benytter sig

vi

venstre mener at det er diskriminerende at moren har ret til fjorten uger og faren kun har ret til to uger i tilfælde af at barnet er dødfødt nu ser vi bort

vi mener at sorgen kan være lige så stor hos faren som den er hos moren det er fuldstændig

når et forældrepar mister et spædbarn

familien ramt af en tragedie heldigvis er vi kommet langt i danmark i bekæmpelsen af spædbarnsdød men

fra socialdemokratisk side vil vi gerne hjælpe de familier i sorg bedre end vi gør det i dag vi har gode rettigheder for den ene forælder nemlig moren som mor til

uge efter fødslen har man ret til fjorten ugers orlov

hvis man ikke allerede har afholdt sine to ugers fædreorlov inden barnet dør det er en åbenlys skævhed i barselslovens regler som ikke tager hensyn til at det gør nøjagtig lige så ondt på en far

eller at mødre og fædre i dag i langt højere grad deles om forældrerollen og det fratager også forældrene

for at være sammen i en meget svær og tung tid faktisk forventes fædre som orlovsmulighederne er i dag nærmest at kunne stå klar til arbejde dagen efter

oplevet sådan en ubærlig tragedie som at miste et nyfødt barn mens moren forventes

for at vi giver fædre nogle bedre rettigheder og får lavet lovgivningen om

ligesom jeg har været meget optaget af at vi

område her det gavner både forældrene at vi sørger for at de som familie kan få mere trygge rammer i en hård tid men det gavner også det danske samfund at vi sikrer at forældre som står i en svær situation mødes af forståelse og en hjælpende hånd til at komme videre igen

diskuterer i dag er der ikke er anvist nogen finansiering til ligestilling af forældre der mister deres spædbarn så derfor

det her konkrete forslag men vi ønsker at prioritere en løsning af problemet ved de næste finanslovsforhandlinger

gerne invitere alle andre partier til at være med til sammen

sygemelde sig fra sit arbejde er jo en alvorlig ting det er noget man bare lige gør fordi

der ikke er andre muligheder det er noget man gør hvis man er syg

med de ting det er to meget

ting der kan være en meget negativ konsekvens af at blive udsat for en tragedie særlig

god mening at man laver nogle beregninger på hvad det her vil koste hvis folk tager den fulde brug af den rettighed der bliver givet

overbevisning at det kommer til at blive billigere end den finansiering vi laver det er

set kun positivt og jeg tror sådan

kort og på lang sigt kommer til at spare penge på sygefraværet særlig på lang sigt det kan så være svært

mange år ud i fremtiden men jeg tror på at det her

faktisk læser svaret fra beskæftigelsesministeriet

kan melde sig syg på det jeg har stillet

er så alvorligt når man mister et barn at man faktisk sagtens kan melde sig syg på

fædre der mister deres barn under fødslen og

jeg forstår godt at sf og sfs ordfører gerne vil vil markere sig i pressen og gerne vil have æren for det her men jeg synes sådan set

at jeg har sagt meget tydeligt at jeg bakker

skal gå hen og blive en kamp om hvem der skal have æren det er

sagde meget tydeligt at jeg deler intentionerne i det her forslag

indholdet i det her forslag jeg har selv været ude med et lignende forslag for et halvt år siden og også flere gange før det

derfor lægge op til at vi mødes om det her efterfølgende i udvalgsbehandlingen

hvorfor vi ikke kan stemme for det her konkrete

barselsbonus nåede jo aldrig rigtig at blive til noget der var jo ikke politisk

barselsbonus og det kostede penge hvor havde hun pengene fra havde hun diskuteret det med nogle andre eller havde hun flertal for det

det ikke til noget det giver ikke mening at stemme for et forslag der koster penge hvis ikke der

siger tak til herre rasmus horn langhoff

når

aldeles sympatisk det er også

et forslag der går meget op i at vi selvfølgelig skal have ligestilling eller millimeterretfærdighed på et område

men jeg skal ærligt indrømme at da jeg læste

som siger at kvinden får fjorten ugers orlov og mænd har to

medmindre de har holdt den i forbindelse med at barnet overlever indtil to og tredive uge

haft masser af debatter om og det er også derfor at kvinden

typisk har en længere orlov end manden

om jeg ville blive mindre ked af det hvis de døde i dag

døde da de blev født

ærlig indrømme

om barnet er lille eller stort så tror jeg

synes jeg måske nok at vi i stedet for at diskutere millimeterretfærdighed skulle tage en snak om hvordan

meget forskelligt hvordan sørger vi det er også meget forskelligt og hvordan håndterer vi

have en meget stor forståelse for at man

er delvis væk i en periode og der er nogle der

men jeg mener egentlig at den måde det skal håndteres på

ens forældre for hvornår bliver vi ikke

kommer frem at det er helt legitimt at man selvfølgelig kan være i en situation hvor det er måden at håndtere det på og det er der vel egentlig ikke noget galt i

vi sørger forskelligt der er også nogle der har behov for at komme på arbejde med det samme hvis vi så indførte at alle har ret til for eksempel fjorten uger eller hvad det nu måtte være

det skal man da men vi sørger jo forskelligt

derfor håndterer vi sagerne forskelligt og det synes jeg er meget væsentligt

er diskriminerende den har et udgangpunkt i

trods alt er kvinden der har været gravid det er hende der skal hele efter en graviditet uanset

det er ud fra de betingelser man har de fjorten uger

det ved jeg ikke om det er for nogen for nogle vil det være

har meget svært ved at forstå

det betyder så også at når man

det er et rigtig godt spørgsmål der er lavet nogle beregninger fra ministeriets

rigtige eller ej skal jeg ikke gøre mig klog på for

på mange forskellige måder netop ved sygemelding eller hvad det måtte være

heller ikke kunne sige for jeg tror også at der er nogle arbejdsgivere der har en så stor forståelse at de siger ved

synes et eller andet sted også at man skal tilkendegive herindefra at virkeligheden

er altså hårdt at miste en nærtstående uanset om det er et spædbarn

hun snakkede om millimeterretfærdighed er det millimeterretfærdighed at give samme ret til en far som

så har jeg et andet spørgsmål det handler om at

det er netop det jeg forsøger at forklare i min tale altså at

jeg tror at jeg ville være lige så ked af det

hvis jeg havde mistet dem da de var små det

at se bredere på det for sorg er jo ikke kun i forhold til spædbørn der kan være mange andre

at herre jørgen arbo bæhr ligesom lægger en præmis for at sige jamen vi skal alle sammen have det samme men som jeg siger er

udgangspunkt her for det er altså kvinden der har været gravid der er en årsag til at man også har mere barsel som kvinde

efter en graviditet end en mand

er det kvinden der har båret barnet det er kvinden der skal igennem helingsprocessen

sorg er noget andet for en mor der har født et barn

en far som i virkeligheden ikke har født et barn men alligevel har et spædbarn der dør

handler om at folk skal have sorgorlov det vil sige at

hvis det er med overenskomst kan man få

betyder det ikke noget for folk i stedet for at de bare skal forhandle sig frem med en arbejdsgiver til måske at kunne holde fri uden at få nogle penge for

nu er det jo ikke noget nyt at man har nærtstående der dør og vi har trods alt et samfund hvor vi har håndteret

jeg mener at vi har arbejdsgiverne der håndterer det ordentligt i forhold til deres ansatte

i det danske samfund der gør at når vi bliver udsat for sådan en situation forsøger vi også at hjælpe hinanden det mener jeg faktisk at vi er rigtig gode til

i forhold til det her med millimeterretfærdighed eller hvad man nu

ikke nødvendigvis mener at en kvinde og en mand sørger forskelligt men jeg mener at personer sørger forskelligt det tror jeg faktisk på

er nogle der har behov for at komme ud at arbejde hurtigt og der er nogle der har behov for

at forsøge at finde en løsning på det her der er to ting

er i forhold til

de fysiske argument hvis man kan sige det sådan

de fjorten uger der er til moren

dør når barnet er ti uger gammelt eller

så den lovgivning vi har i dag handler om andet end bare de fysiske forhold og forskellen

ret i at der kan være mange andre ting der kan skabe sorg

desværre masser af eksempler på det men

ikke selv bange for at at det her

politiske bemærkning om at være retorisk imødekommende

gentage den over for socialdemokraterne den kommentar synes jeg bare

godt kan virke meget mærkeligt at hvis barnet overlever fødslen

barnet så dør så får kvinden ret til fjorten uger igen hvis barnet vel at mærke ikke er fyldt to og tredive uger

få syv uger

man skal se på hvis det også er et pengespørgsmål for det det kunne det jo godt være så har man jo millimeterretfærdighed

det kunne også godt være at man skulle sige at det kan være at det er godt at familien selv kan afgøre hvordan

hvorfor må jeg så ikke få orlov

sådan det skal forstås men men så ruller

ordfører har jo helt ret i at

mange andre problemer som vi ikke løser

det her problem men det bør vel ikke afholde os fra at løse det her problem her har vi allerede en eksisterende lovgivning hvor vi med et synes jeg ikke kæmpestort pengebeløb jo penge der skal findes

løse det her problem for rigtig mange mennesker

den mulighed i stedet for at sparke

man kan jo sige at netop ordføreren

har alle forudsætninger for med et snuptag at finde de penge det skulle man da mene eftersom

det er samme ordførers parti der sidder i regering så hvis det er så nemt

det er ikke min opgave

positivt fordi jeg synes vi skal se på det men det er altså også svært at stå og fortælle et forældrepar

ikke orlov det vil jeg godt se ordføreren

er enig med ordføreren i at det er lidt underligt at høre socialdemokraternes ordfører sige at

jamen problemet

to uger og så kan han melde sig syg

jeg skal ikke gøre mig klog på om der er lavet noget forskning der viser

måde afhængigt af køn det tvivler jeg på

synes egentlig ikke at det er noget man skal forske i på den måde det jeg sagde og det håber jeg at jeg får udtrykt på en ordentlig måde

at vi sørger forskelligt ikke afhængigt af køn

helt sikkert mænd som går lige så meget ned som nogle kvinder eller omvendt og så videre og så videre det

jeg sådan siger at jeg synes vi skal se på det

fordi barnet har overlevet

ret til fjorten ugers sorgorlov for det er jo det de gør hvis barnet dør inden

måske kan man dele det måske kan man gøre nogle ting

men det er da noget jeg synes vi skal se på hvad er det vi måske kan gøre men samtidig vil jeg også godt igen påpege at

fortælle et par der har mistet deres barn fordi det var fire og tredive uger gammelt

det er jeg helt enig i det er et problem

men ordføreren ved også ligesom mig

forskellige ministre på det her område hvis vi også

pårørende til ens mor og far eller pårørende til

det er også klart at mange gange starter vi jo et sted rent politisk og så foregår der en eller anden udvikling jeg synes bare

tak for det det er helt ubærligt når et forældrepar mister deres spædbarn det er en forfærdelig situation som jeg kan høre at vi alle herinde har

som flere ordførere har været inde på og og redegjort for

har vi i dag nogle rimelig gode betingelser for den ene af forældrene

er det jo ikke helt godt nok fordi der med den lovgivning vi har

tilstrækkelig højde for at en mor og en far jo begge rammes og formentlig rammes lige hårdt

heller ikke højde for at en mor og en far jo selvfølgelig er sammen om forældrerollen også når det mest forfærdelige sker det synes jeg

mine kollegaer på ligestillingsområdet også synes er urimeligt det mener vi i radikale venstre er urimeligt

også rigtig glad for at debatten er blevet bredt ud

spædbørnsdød men sorg som som noget mere generelt så jeg er glad for at sf har sat det på dagsordenen i dag

glad for at mange partier både i debatten herinde i dag og tidligere

den eksterne debat på forskellig vis har

fædre den samme ret som mødre

jeg mener virkelig at det her åbenlyst er et tiltag som kan gøre en verden til forskel for en række familier hvis det blev en realitet hvis vi

flertal af partier som ikke blot synes det er en god idé men som også har lyst til at arbejde på at finde

så jeg håber

forslag det er og det mener jeg virkelig er det der er tale om her

også helst støtte et forslag som der først er fundet finansiering til så med andre ord

støtte det her forslag og gøre det til virkelighed

derfor vil radikale venstre ikke støtte forslaget i sin nuværende form

kæmpe for og det kan jeg høre der er mange partier der gerne vil være med til at

mener at der skal gøres noget ved det her det synes jeg er rigtig rigtig dejligt at høre

stillet spørgsmål for at høre hvor mange der tager sygeorlov eller

udgiften dækket den vej og om det ikke ville gå op men det

i realiteten ikke om det er en udgift

fire og tyve million kr i tilfælde af

jeg kan kun forholde mig til det bedste svar jeg har og det bedste svar jeg har er

og det vil det gøre fremadrettet

prøve at give et eller andet bud på hvor man så vil finde og det mener jeg bare

bedre at gøre der hvor den slags finder sted altså i en forhandling

jeg har den indstilling at alle gør deres bedste når de går på arbejde og derfor tror jeg også at embedsmændene ovre

de har efter bedste evne

de ikke har den rette viden at de ikke har fakta nok

så tage til efterretning men jeg tror bare de har svaret med god vilje

og det er det vi må diskutere ud fra derfor synes jeg altså også at det rigtige er at man bringer sådan nogle ting op til forhandlinger som man jo selv har deltaget i hvor man selv har indgået en aftale

siger tak til fru liv holm andersen der er ikke flere korte bemærkninger den næste ordfører er herre jørgen arbo bæhr fra

ikke alene retfærdigt det er ikke alene fornuftigt det er også et billigt forslag det er tit sådan at nogle gode fornuftige forslag her

i folketinget støder på at man siger at der ikke er råd til dem det argument kan simpelt hen ikke bruges i det her tilfælde det er bare at give en hånd til dem der kommer ud i en meget ulykkelig situation jeg stiller mig

hvorfor der er et flertal som siger nej på grund af finansieringen selvfølgelig

ikke mindst regeringen kunne finde de små midler man skal bruge for at finansiere det her forslag derfor vil jeg sige at det for os stadig væk står som meget mystisk hvad der er bevæggrunden for at sige nej til

fornuftigt forslag som sf har fremsat sagen er jo

fædre så vel som mødre får en kæmpe sorg når deres børn dør som spæde vi kender nok nogle familier som går igennem denne sorg det betyder i dag at den ene halvdel af forældrene nemlig fædrene kun kan få to uger til at bearbejde

og det betyder også at mødrene står alene med det når den anden halvdel tvinges til at gå på arbejde vi ved jo godt at fædrene bliver nødt til at sygemelde sig selv om de ikke er klinisk syge det kan vi ikke være bekendt

jeg vil bare slutte af med at sige at vi bør have et flertal som vil stemme for forslaget

når vi finder en finansiering selv om det er billigt så jeg glæder mig til udvalgsbehandlingen for jeg er optimist

sige at jeg synes at min kollega fru pia adelsteen

det svar som altid er svaret

i den her sal der ikke vil sige at forældre der har mistet deres barn ikke har det svært

at miste et barn uanset om det er et spædbarn et større barn eller ja et voksent barn så er det jo den største sorg

det der bare gør at jeg ikke synes

sf gør det de altid gør det er at de finder nogle som har det svært og så siger de omfordeling er svaret find pengene vi gider ikke men nogen skal gøre det jeg synes ikke det er sympatisk

når det er sagt mener vi i liberal alliance at uanset hvor meget barsel vi giver og i hvilken situation

det være forældrene selv der frit kan disponere over den barsel og fordele den imellem sig mellem mor og far sådan som man finder

behov for omsorg empati forståelse varme medmenneskelighed fra familie fra kolleger fra arbejdsgivere kan kan vi ikke tildele her fra folketingets talerstol og jeg ærgrer mig over at sf reducerer alle de behov

rystende at man kan sige at et forslag der gerne vil give mænd de samme rettigheder til at sørge ikke er sympatisk jeg synes alligevel det

jeg vil rigtig gerne snakke om de mænd der faktisk ikke har de samme muligheder som kvinderne

jeg gjorde fint rede for liberal alliances forslag

man kan fordele det imellem sig spørgsmålet er her om man skal have et udgiftsgivende forslag

været på talerstolen at sf ikke har ulejliget sig med at finde finansiering

en meget meget vanskelig situation

den mest vanskelige situation man på nogen måde kan forestille sig men jeg synes at sf tager den her svære situation

var dog utrolig mange ord i forhold til præcis en gruppe af mennesker som har det rigtig svært

i stand til at vise den sociale ansvarlighed men det mener man så åbenbart ikke

det er jo det jeg faktisk synes er så altså

utroligt at sf placerer sig selv i den her situation som de eneste der forsvarer de her mennesker og ikke ser at den situation de står i

den har så meget mere med alt muligt andet at gøre

er jo indretter et fleksibelt system men det jeg ikke bryder mig om er at man fra sfs side

ordføreren siger jo at man kan fordele

den her barsel det er las holdning til barsel i øvrigt uanset hvad eu mener jeg kender udmærket eus

er vi imod vi mener at uanset hvor meget barsel der bliver tildelt en familie

er den mest rimelige måde at gøre

så vil det sige at liberal alliance ikke går ind for at man kan få barsel

kommer med et forslag som man godt ved

helt umuligt så må man

jeg håber på at ordføreren godt ved at folk

enhedslisten også ret meget

er i modstrid med eu lovgivningen det har la

mor og far frit fordeler den imellem sig

bare sige at alle de udfordringer og alle de problemer som forældre der bliver udsat for en hændelse som det her

kan reduceres på den her måde og når jeg siger at forslaget i sig selv ikke er

er det jo fordi sf har fremsat det på en måde hvor de heller ikke har ulejliget sig med at finde en finansiering så bliver det en opmarchering

følelser og så skal alle ordførerne stå heroppe med bøjet hoved

uhensigtsmæssigheder i forhold til det her med hvornår

i forbindelse med alvorlig sygdom og død derfor er det prisværdigt at vi får en mulighed for at drøfte det

er lidt nemt bare at sige lad os lave en eller anden ændring og

det havde været lidt mere prisværdigt hvis man

mener jeg sådan set ikke og vi mener ikke at det forslag der ligger her er det rigtige svar på de problemer der er i dag er det jo sådan at mange mennesker der mister uanset om det er

bliver de individuelt alt efter hvilket behov

her uhensigtsmæssighed i forhold til to af de fjorten uger

virker meget meget bizart og det må virke meget meget bizart på den enkelte familie

at man ikke har den samme adgang til orlov hvis man mister et to eller tre årig t barn til leukæmi for eksempel det mener vi at man

jeg også godt flage en anden ting som vi konservative ved flere lejligheder har nævnt nemlig det faktum at man i dag kan få plejeorlov hvis en nærtstående er meget alvorligt syg og døende men det øjeblik denne nærtstående kommer på hospice

mens ens nærmeste

gennemsnitligt er på hospice i femten dage inden han dør så virker det

helt ærligt temmelig absurd

derfor vil jeg meget gerne på linje med det der også blev fremført fra dfs ordfører sige at vi synes at det her må lægge op til at vi i fællesskab ser på hvordan

os til orlov i forbindelse med alvorlig sygdom og død

er altså en række andre problemstillinger som er mindst lige så absurde men derudover synes

ordførers side at det her var retten til at

orlov er lig med retten til at sørge

er noget helt andet for nogle

en orlov en mulighed for at gå derhjemme og være sammen med dem man har kær for nogle er det som andre har nævnt at komme på arbejde og komme videre at der sker noget og at man er ude og tale med sine kollegaer at man ikke får muret sig inde

kan få tildelt den orlov man har behov for for nogle har behov for langt mere orlov end andre

eller kvinde eller om barnet er to uger eller to år det handler om hvordan man sørger måske også de omstændigheder man har mistet under hvor forberedt man har været hvordan man selv som person håndterer den sorg derfor synes jeg helt ærligt at det her burde ende ud i at vi samlet kigger på hvordan vi forholder os til orlov

kan være at vi skal gøre det mere klart at det som vi i dag kalder en sygemelding også kan hedde noget andet men i hvert fald at vi får gjort klart hvad det er

ikke nødvendigvis har forskel på

om man mister et barn på to uger eller to år

i samarbejde finder nogle fornuftige svar som ikke kun dækker spædbørn men som dækker hele området og at vi i den forbindelse får boret lidt grundigere i og der håber jeg at ministeren vil hjælpe os

i forbindelse med for eksempel sorg sådan at vi kan få et realistisk billede af

vil betyde at vi måske ændrer det til noget andet for jeg er slet ikke sikker på

mange mennesker der skal have en anderledes orlov end den de har i dag den skal måske bare hedde noget andet eller håndteres på en

så

også være økonomisk rygdækning til at vi kan afholde de udgifter det

være en meget større debat om om alle mulige ting der berører det her

som vi rent faktisk godt kan løse at der så er andre problemer derude i verden som vi også skal løse senere hen og som vi nok alle sammen har et ønske om at vi kan komme nærmere

afholde os fra at løse et problem der er lige foran næsen på os og så må jeg lige spørge

det konservative folkepartis politik på det her område ud over at i er villige til at diskutere det her og se på det her

villige til at prioritere økonomisk

er herre rasmus horn langhoff jo i et regeringsparti og derfor

er det jo bare at gennemføre tingene så hold nu op med den retorik helt ærligt ja vi er villige til at prioritere det her og vi er også villige til at finde pengene og det er vi bla

det kunne vi godt bruge lidt hjælp til i stedet for at man har en regering eller

normalt bare siger at en skattestigning kan løse alt for det kan den ikke en skattestigning kan betyde at vi ikke har råd til den her kernevelfærd men ja vi vil gerne prioritere det her

er et større problem at man hvis man mister et to årig t barn ikke har ret til en orlov end det er at man kun har ret til to uger hvis man mister et

at man skal gå på arbejde eller lyve eller melde sig syg eller gøre

for at sno sig uden om at skulle på arbejde i de måske

man har gået i et halvt år og plejet vedkommende derhjemme

se på de problemstillinger der er her og det at miste et barn

vi mener det er vigtigt at finde en løsning som fungerer og så folk ved hvad de har

må ordføreren endelig rette mig jeg synes det er og det er måske mere en kommentar end et spørgsmål

en lidt opgivende holdning at sige at der er så mange problemer derude

gangen her er ét problem vi kan løse det

en mindretalsregering så vi har brug for et flertal for at

at være en mindretalsregering der skal ud at hente opbakning til alt hvad man laver også hvis man vil lave sådan

vi prøver at løse det her og jeg synes da det

gå efter laveste fællesnævner at man ikke siger her er faktisk et sted

det kommer i hvert fald på stribe det jeg synes jeg sagde meget klart her

synes vi fra konservativ side det er vigtigt at tænke i hvor er behovene størst og

langt hellere sikre mig at det også kan fungere og hænge sammen i det lille hjem når man mister en to årig til leukæmi end jeg nødvendigvis vil sørge for at man kan have hele fjorten uger hvis man mister en på tyve

at man bare tager på arbejde dagen efter at ens to årige døde efter at man måske har haft en længere plejeperiode et længere sygdomsforløb muligvis har skullet på arbejde en fem seks dage mens den lille har været indlagt

det er jo heller ikke en ideel situation det er langtfra en ideel situation og

er nogle ting der ikke hænger sammen i forhold til sorgorloven og det vil vi

først og fremmest for ligesom at klargøre hvordan reglerne er rundtomkring i forskellige ministerier så vi kan få et overblik derfor synes jeg jo også at vi i fællesskab skal

kan få noget på skrift som vi kan pålægge regeringen

skal vi også sikre nogle rettigheder ligesom når barnet er

alligevel ikke er sådan at sf kommer med en pose penge og bare kan gennemføre det her fordi der er penge til det

at nogle problemer som vi synes er mindst lige så vigtige

jeg bliver også nødt til at sige at noget af det jeg henviste til før jo er

sikker på at det for alle mennesker er

det eneste rigtige at sidde fjorten uger derhjemme det kunne også være vi skulle overveje lidt hvad der egentlig er

derfor synes jeg faktisk det er nødvendigt at se det her i en sammenhæng og derfor synes jeg også vi skal overveje lidt om det er fjorten uger for en bestemt gruppe vi skal kæmpe for frem for måske en kortere periode for nogle

tak til fru charlotte dyremose og giver så ordet til ordføreren for forslagsstillerne

det er en utrolig væsentlig debat

rammes af stor sorg lovgivningen vedrørende spædbørn anerkender dette

den ene part nemlig moderen

faderen har ret til to

så hårdt ramt af sorgen som moderen til barnet og derfor mener vi i sf

man senest

for som jeg kan høre at vi kan sætte det her i værk

mange der har været heroppe og fortælle om et behov for

gøre noget jeg kan forstå at regeringsordføreren rasmus

er en mindretalsregering og derfor kræver det at de får et flertal så vil jeg bare lige sige til den socialdemokratiske ordfører tæl lige socialdemokraterne radikale sf og enhedslisten

tager alle

at det har man ikke oplysninger

men det kunne ministeriet ikke levere så

så sygedagpenge melder sig syge

diskussion det vil ministeriet heller ikke svare på fordi

kunne få et bedre tal apropos hele den

synes jeg at det er et rigtig godt eksempel på

mener jeg at den udgift på fire og tyve million kr som ministeriet har beregnet

og medmødre tager samtlige fjorten uger

hvordan vi kan få de her oplysninger

fællesskab kan kigge på

vi ved om hun bruger alle sine fjorten uger eller ej det ville jeg også

enhedslisten og sf vil gerne

det har regeringen mulighed for at ændre men jeg må så konstatere at det

ved de gode flotte ord på et stykke papir men ikke

men vi tager forslaget

hos sfs ordfører altså sf har oplevet en håndsrækning i dag ikke bare fra enhedslisten

arbejde videre med det her at man gerne vil finde en løsning på det her det eneste vi har sagt

fremsat i dag er at der skal penge til det for det koster nogle penge

at det kan blive vendt til at regeringen så ikke vil det alligevel

at sf føler sig generet af den grund

synes jeg er noget mystisk noget altså at der bliver opfundet en uenighed til lejligheden

imødekommer det her og rent faktisk gerne vil lave det her sammen

der burde fokuseres på i stedet for jeg har lige et

det her er noget der skal laves om regeringen mener at mænd

selvfølgelig kan jeg jo ikke stå og sige hvad vores forhandler

mellem finanslovene også

det koster nogle penge

ministeriet hvor meget vil

det var et meget langt svar som ikke gav

man ud fra at i taler sammen i sf om

et beslutningsforslag lige umiddelbart efter en finanslovsaftale som sf har været med til så mit spørgsmål er meget simpelt har sf foreslået det her ved finanslovsforhandlingerne eller har sf

jeg har jo faktisk svaret

ikke mere svar af at man ryster på hovedet det her

bredt flertal for at vi undersøger hvor meget den her regel vil koste

ministeriet er nødt til at finde ud af hvor mange

får sygedagpenge og hvor mange kvinder

af fjorten uger så vi på den måde kan regne det

fru özlem sara cekic da der ikke er flere der har

er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til ligestillingsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

øremærket barsel til fædre

indgående men regeringen traf

i efteråret to tusind og tretten da også sf var en del af regeringen ud fra en samlet politisk beslutning at øremærkning af orlov til fædre ikke var den bedste løsning i danmark

bliver orlovsreglerne i

sverige nævnt som skoleeksempler i forhold til fædres brug af barselsorlov og det kan selvfølgelig også være besnærende men jeg tror at man kan sige det

måde at vi ikke bare kan gøre som man gør i sverige man kan ikke lave en en til en sammenligning mellem danmark og så de svenske og norske regler øremærket orlov til mænd i de to lande blev nemlig indført i forbindelse med at barselsvilkårene i vidt omfang blev forbedret og dermed også udvidet det betød at familier ikke oplevede nogen forringelse af deres eksisterende vilkår tværtimod i danmark

det tror jeg de fleste i folketinget er enige om

også huske på at den store fleksibilitet som reglerne giver mulighed for og som jeg tror mange familier er meget glade for jo er en del af forklaringen på at reglerne er komplicerede men jeg ser gerne og vi skal gerne

jo rart at kunne afslutte med et glædeligt budskab nemlig at overenskomstparterne på det statslige og det kommunale område er blevet enige om at give fædre en ekstra uges løn under barselsorlov det synes jeg viser at

parterne både kan og vil løfte opgaven der ligger i gradvis at forbedre vilkårene i overenskomsterne jeg kan oplyse at jeg allerede har modtaget den første ansøgning om dispensation fra ligebehandlingsprincippet som overenskomstparterne efter ligebehandlingsloven skal indgive og det vil jeg som jeg også tidligere har tilkendegivet på et samråd se positivt på ansøgningen vil nu blive hastebehandlet i beskæftigelsesministeriet så overenskomstresultatet kan sendes til afstemning hos medlemmerne og det synes jeg faktisk er meget meget positivt

fordi ministerens argumentation handler om norge og sverige

lavede et beslutningsforslag mens man sad i opposition

siger at man så mister

hemmelighed at der har været diskussion om det her mellem de tre daværende regeringspartier men de tre daværende regeringspartier traf en beslutning

henviste til med norge og sverige jo det faktum

beslutte sig for at der er nogle der skal forfordeles i det her tilfælde fædrene vores analyse er at hvis man ikke udvider

vi risikere at det samlet set i hvert fald i nogle familier bliver sådan at der bliver mindre

er der blevet diskuteret siger ministeren ja men hvem var modstander og hvem var tilhænger eller hvem løb

der skete jo intet der kom en rapport men den sagde jo intet om at der bliver mere eller mindre barselsorlov til familierne så der må være sket et eller andet på et tidspunkt sådan

det kan godt ske det var et svar som herre jørgen arbo bæhr ikke

at der ikke var et svar jeg konstaterede

set bare meget præcist indledningsvis at det ikke er nogen hemmelighed at regeringen har drøftet det her

nogen hemmelighed at de daværende tre regeringspartier traf en beslutning ud fra en samlet vurdering om at man ikke ønskede at øremærke forældreorlov til fædrene ud fra den samlede betragtning at når man ikke samtidig kunne udvide orlovsordningen så kunne man risikere at der blev mindre tid sammen med børnene fordi

også nogle økonomiske konsekvenser for familierne men

man i en indfasningsperiode

mulighed for at de ikkebenyttede uger kan overføres til moren og

jo man kan jo selvfølgelig forestille sig alle mulige konstruktioner men det forhindrer ikke at

flere mænd skal have barsel det er målet men regeringen

bare gentage at regeringen

også sf var en del af regeringen ud fra en samlet vurdering

beslutning at øremærkning af orlov til fædre ikke er den bedste løsning i danmark det var de tre regeringspartier som traf den beslutning regeringen har intentioner om

hvor vi får mulighed for at forbedre forholdene

nu henviser ministeren til hvad regeringen traf af beslutning vedrørende det her emne da sf var en del af regeringen men jeg tror ikke at det er nogen hemmelighed

var tale om at det var en sag

til socialdemokratiet og radikale eller hvem det nu var vi tabte den til

i regeringen som ønskede at det skulle havne i den her konklusion det er jo også noget der

at der beklageligvis var en hel del magtkampe i den daværende trepartiregering

tabte så jeg synes det er misvisende at henvise til det her

ikke om der i realiteten var et spørgsmål i det for mit vedkommende

en konstatering jeg var ikke med i de forhandlinger vil jeg gerne

var en beslutning som blev truffet

der har jeg så orienteret ministeren om

den beslutning var sf imod

sf også var en hovedkraft til at få det ind i regeringsprogrammet da det blev diskuteret og der er jo den besynderlige situation at der er dele af regeringsprogrammet

nemlig for eksempel vedrørende dagpengeperioden den må man endelig ikke forlænge fra de to år den har nu mens der så er andre dele af regeringsprogrammet eksempelvis det her omkring barselsorlov øremærket til fædre

det måske er svært at kommentere

måske siger det

der ikke er det om man er i stand til at kunne vedkende sig de ting der bliver besluttet i en regering

andersen sådan har det altid været i al den tid jeg i hvert fald har deltaget i regeringen det har

lidt giv og tag når der deltager flere partier

ministeren der er ikke flere

den første ordfører i talerrækken

til beslutningsforslag en hundrede og tre om øremærket barsel til fædre og nu står vi her igen i dag behandler vi en genfremsættelse af forslaget om øremærket barsel beslutningsforslag nummer b otte og fyrre handler kort sagt om mænds og medmødres ret til barsel forslagsstillerne ønsker at der skal laves en indfasning der sikrer at fædre og medmødre har ret til

barsel i tolv uger hvis faren eller

bortfalder de men i indfasningsperioden skal

uger kan overføres til moren samtidig opfordres regeringen til at komme med forslag til hvordan barselslovgivningen kan blive mere kønsneutral enkel og gennemskuelig for borgerne

i modsætning til andre partiers skiftende holdning

øremærket barsel til mænd har venstre ikke ændret holdning venstre siger nej fordi vi ikke mener at vi politikere skal diktere

de danske børnefamilier fordeler barslen imellem sig derfor var vi også glade

da regeringen brød deres løfte om at øremærke barsel til fædre ligesom

i venstre ser vi gerne at flere fædre afholder en del af deres barsel men vi mener ikke at det er politikerne der skal bestemme

har nogen ligestillingspolitik det er ret imponerende men man

familierne skal

den meget fleksible ordning som danskerne er meget glade for

blandt andet at sætte os ved aftensbordet med familien der lige har fået en lille

og og hvordan det vil vi ikke blande os i

intentionen

at mænd kan få noget at kvinder kan få noget det har vi besluttet politisk herfra men

vi er overordnet uenige i at man skal ind og blande sig

efter den indfasningsperiode vil det jo stadig væk være en

blev der indført en fædreorlov på to uger i forbindelse med barnets fødsel og der var det sådan at på mange mandearbejdspladser eksempelvis i metalindustrien

nedsættende udtryk sådan var det på mange mandearbejdspladser og der var kun få der tog de to ugers orlov i starten men det udviklede sig jo som årene er gået og det er blevet mere og mere accepteret at mænd tager de to ugers fædreorlov i forbindelse med

set med mine og med sfs øjne

derfor vil jeg spørge ordføreren om ordføreren kan se et perspektiv i at man gennem lovgivning kan være med til at

jeg enig med ordføreren i at meget har rykket sig i den rigtige retning med hensyn til mænd og barsel og mænds aktive deltagelse i hjemmet

en forsker at aldrig nogen sinde har danske mænd været mere sammen med deres børn

del af den barsel der er til deling de to og tredive uger så der er jo i

hinder for at de kan tage den vi ønsker ikke jeg kan lige så godt understrege det er fjerde gang tror

i min tid som ligestillingsordfører at jeg er på talerstolen om øremærket barsel og jeg gentager gerne

jeg kan forstå at vi er enige om at bevægelsen i retning af større ligestilling og

i ting som kvinderne traditionelt alene har taget sig af er en god bevægelse

at at den lovændring der bestod i at man reserverede to uger

se at parallellen er at hvis man øremærker barsel

halvtreds det er afgørende at familien lige præcis den danske familie finder ud af hvad

kan betale sig nogle går også ind og kigger på det økonomiske

nogle gør det af økonomiske årsager andre gør det af

mulighed for at tage det vi har rykket os meget med hensyn til kønsrollerne og synet på synet på kønsrollerne det er da rigtigt jeg sagde også i min tale at

set at flere fædre tog barsel men vi vil ikke bruge lovgivningen fordi for os er barselsordningen faktisk i første omgang barnets ikke morens eller farens

rigtig glade når faderen tager barsel vi

når moderen tager barsel vi hele taget glade for vores barselsorlov det er nemlig godt for børn for familier

tager en større del af forældreorloven

heller ikke i tvivl om at langt de fleste fædre faktisk ønsker

taler for og imod at ændre på barselslovgivningen og eksempelvis lave en øremærkning af forældreorloven

besluttede regeringen også at

i folketingssalen det ændrer dog ikke på at

stadig mener at en mere ligelig fordeling af barselsorloven er noget som vil gavne alle parter og derfor

industriens overenskomst for en kvart million ansatte

fulgt efter det betyder at det for flere vil være økonomisk muligt også for familierne at faderen tager noget mere forældreorlov det gør selvfølgelig en konkret forskel

ønsket om mere kønsneutral og gennemskuelig lovgivning

vi allerede har fokus på vi arbejder på at sikre mere ligestilling i det offentlige så kvinder og mænd har lige muligheder i adgangen til og brugen af vores velfærdsydelser men

det jeg giver udtryk for når jeg står som

for det her forslag

ønsker at flere mænd

og hvad vil man gøre altså hvad er socialdemokraternes politik på området jeg kan forstå at det her er no go at øremærkning af barsel er no go og at sige at noget af det

at andet kan overdrages til kvinden er heller ikke en mulighed

første spørgsmål fra sfs ordfører

ønsket om at fædre holder mere

også den jeg læste op lige før hvor jeg netop

forældreorlov vi tror det er godt for familien at det er

for barnet for moren og for samfundet generelt vi ønsker ikke at ændre på

man selvfølgelig kan rykke ting ved lovgivning det gælder ikke kun her det gælder generelt men der er også andre ting der kan få udviklingen til at bevæge sig for eksempel hvordan man fra det

til forældrene når man skal gøre opmærksom på deres rettigheder mange andre steder

og sf og enhedslisten tilbage i to tusind og seks det blev forkastet den tredivete maj to tusind og seks

forslaget fra enhedslisten

genoptryk af min tale fra sidste gang og så

altså ikke sket noget nyt heller ikke med hensyn til dansk folkepartis holdning

socialdemokratiet og radikale venstre

vi fra den borgerlige fløj har brugt gennem mange år så sidder man

vi synes at den ordning vi har omkring barselsorlov

er ganske glimrende vi mener det er ude i familien beslutningen skal tages det er ude i familien man kender

alle de her forhold der nu engang gør sig gældende når man får børn og når man skal håndtere den økonomiske situation

ikke øremærket barsel til mænd

den beslutning ligger godt hos familien synes vi

det overrasker mig ikke det er ikke noget nyt

selv om meget af det minder om det gamle men der er faktisk en ret stor og afgørende forskel

anser jeg altså ikke mænd for at være og det håber jeg da heller ikke

må så betyde at ordføreren tror

er et spørgsmål om at man sidde derhjemme og

til at bane vejen for overenskomster

beslutte sig for

skal være hjemme med barnet vel vidende at det vil

også at jeg nævnte i min tale altså at det er derfor jeg mener at beslutningen ligger så godt ude i familien

kender de ansættelsesforhold og de overenskomstforhold hver enkelt person i familien er ansat under

om det er en medmor eller en far eller hvad det nu måtte være så ved man hvordan forholdene præcis er inden for hjemmets fire vægge og derfor skal beslutningen selvfølgelig også ligge

man ikke lige finde penge man havde i hvert fald ikke lyst til at gå ud og fortælle kvinderne som tager de der to og tredive ugers barsel at de lige fik tolv uger mindre

været tilfældet hvis man øremærkede barsel dengang sådan var forslaget jo dengang så

jamen så øremærker vi det men i kan alligevel godt

mig en opfattelse af at det muligvis er at drømme sig tilbage til

jeg til mig selv at det nok er lige lovlig gammeldags

dansk folkepartis ligestillingspolitik egentlig er er er det i virkeligheden sådan at dansk folkeparti drømmer sig tilbage til nitten halvtredserne hvor kvinden var i hjemmet og lavede mad og passede

men må jeg ikke godt starte med at sige at ja vi vil gerne have grænsekontrol vi vil faktisk gerne bevare danmark

også godt sige at jeg synes stokroser er dejlige

halvtredserne det må jo stå for herre eigil andersens egen regning men men

så vil jeg bare sige at

at alting skal være helt lige det

anser os

og gøre os såkaldt kønsneutrale

ikke der den politiske uenighed

jeg forstår det sådan at det er meget løst hvad dansk folkeparti egentlig mener om ligestilling og det er åbenbart ikke noget man vil gøre noget for

over for en af de tidligere ordførere nemlig eksemplet fra nitten fire og firs hvor der lovgivningsmæssigt blev indført to ugers barselsorlov til mænd

ordføreren se et perspektiv i at man via lovgivning og også øremærkning af barsel yderligere

at det giver mere ligestilling det er

ligestilling som lige muligheder

har lige muligheder i danmark som kvinde og som mand og det er vores

jeg ved ikke hvor meget ligestilling det gav jeg

det var noget pjat men det havde man altså også dengang jeg ved ikke hvor meget det rykkede ligestillingsmæssigt

socialdemokratiske ordfører også talte på

er jo faktisk en fantastisk historie som står bag dette i øvrigt rigtig gode forslag som er fremsat af tre sfere det startede under den tidligere regering hvor den gamle opposition socialdemokratiet de radikale sf og os i enhedslisten blev enige om et forslag om øremærket barselsorlov til mænd alle partierne bag havde argumenter vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet da den aktuelle regering havde forslaget med i deres regeringsgrundlag

men hvad sagde socialdemokratiet de radikale og

til det da jeg på vegne af enhedslisten fremsatte forslaget i slutningen af 2012 som en stor overraskelse stemte de nej til det som sagt havde

med en rapport i sommeren to tusind og tretten det var en god rapport som ikke tog endegyldig stilling til dette politiske forslag men uanset hvad ventede vi jo alle sammen på at der ville blive

om øremærket barselsorlov til fædrene

men af uransagelige grunde puttede ministeren dette forslag i papirkurven og kom med et andet forslag om det som man kaldte barselsbonus fra enhedslistens

have protesteret mod ministerens stikken halen mellem benene at vi gerne ville forhandle med regeringen om det efter to tre møder løb det ud i sandet så der kom ikke noget ud af det nu står vi jo med et beslutningsforslag fra sf som primært handler om tolv ugers øremærket barselsorlov til fædre og medmødre jeg synes det er godt at sf nu ikke har nogen undskyldning for at sige nej til vores forslag

halv år det skyldes jo nok at sf er trådt ud af regeringen men uanset hvad det skyldes mangler vi bare at få vores gamle væbnere fra ligestillingen regeringspartierne socialdemokratiet og de radikale med på vognen forslaget handler jo om en indfasning af øremærket barsel til mænd

også skal tage højde for de nye regler

nogen argumenter for at stemme imod for dem som påstår at de går ind for ligestilling på arbejdsmarkedet desuden synes jeg at det er godt at forslaget også handler om at regeringen skal lave barselslovgivning så det bliver mere kønsneutralt og mere gennemskueligt for borgerne jeg har jo lyttet til ligestillingsministeren og

de påstår at øremærket barsel til mænd betyder at der bliver taget meget færre barselsuger sagen er jo at de to ministre ikke er blevet klogere i dag

hen skiftet mening og det betyder at de er flygtet fra kampen

ligestilling på arbejdsmarkedet jeg har jo tidligere sagt at forslaget vil være et kæmpe fremskridt for ligestilling for både mænd og kvinder og ikke mindst deres små børn det handler jo om at vi som politikere skal tage vores politik alvorligt derfor vil jeg sige til regeringsordførerne at de burde tage det mere alvorligt at arbejde for at vi kan

i sf har været skuffede over at at det forslag

det forstår jeg godt så jeg forstår godt at sf

i undren over at man fra regeringens side ikke længere støtter det men samtidig

også har haft den samme holdning i lang tid nemlig den at den barsel som vi

tilrettelægges frit imellem mor og far

herinde fra talerstolen skal tilrettelægge hvordan

som helst det er rigtig godt for parforholdet at man lærer at forstå hvad

passe et lille barn og hvordan det er at gå på arbejde mens den anden passer barnet

det er nu engang det der er liberal

der er ikke nogen korte bemærkninger

ikke vil stå herinde og diktere hvem der holder hvor meget barselsorlov hvornår vi synes faktisk det er en fremragende mulighed familier har for i stort omfang selv at tilrettelægge den lille sag

unde alle familier

jeg vil meget nødig diktere for

familierne at det partout er sådan man skal gøre

mange årsager til at man har lyst til at gøre tingene på en bestemt måde i en bestemt familie

det betyder ikke at vi synes at det er en dårlig idé at mænd går på barsel eller

kvinder og mænd skal have lige muligheder som nogle får det til at lyde som det betyder bare at vi helt ærligt mener at ligestilling er meget andet end at lovgive og lave stramme rigide rammer der dikterer familiernes måde

håndtere deres egen situation på så vi synes det er fremragende at der ikke

at rose regeringen for dette som jeg synes er et af de mest fremragende løftebrud regeringen har

præsteret det synes jeg er rigtig dejligt og det er jeg helt sikker på der er mange familier der nyder

ordføreren for forslagsstillerne fru özlem

det her er en genfremsættelse af vores beslutningsforslag fra tidligere med den store

vi siger at at man kan gøre det at man øremærker tre måneders barsel til mændene men at de uger der ikke bliver brugt i indfasningsperioden

beslutte at indfasningsperioden kan være fem år ti år eller hvad ved jeg

i det mindste at kunne komme i gang mødre og fædre er forældre på lige fod og skal have reelle muligheder for at være det men vi er endnu langtfra at ligestille forældreskabet fædre tager stadig kun syv otte procent af den samlede orlov på barselsdagpenge der eksisterer fortsat en række barrierer for de fædre der gerne vil holde en længere orlov i barnets første levetid både i forhold til indstillingen på

der ikke er tradition for at fædre benytter forældreorloven og i forhold til fædrenes overenskomstmæssige muligheder som gør at de ofte har ringere muligheder for orlov med løn end mødrene har for at sikre en moderne barsels og forældreorlov der matcher det moderne familieliv

behov for at ligestille fædrene og sikre en mere kønsneutral lovgivning

kun to uger er reserveret til faren eller medmoren

en del af forældreorloven forældreorloven til fædre vil man kunne styrke fædres rettigheder og forbedre kvindernes muligheder på arbejdsmarkedet samtidig vil det bane vejen for mere ligeløn og lige rettigheder

kan ske ved en gradvis indfasning over nogle år både med hensyn til antallet af uger og med hensyn til

barsel til moren således at forældrene kan indrette sig på nye muligheder

løbende har mulighed for at aftale sig frem til ret til løn under orloven derfor skal en indfasning af

tage hensyn til de eksisterende overenskomster med hensyn til øremærkning og ske på en måde så overenskomstparterne får mulighed for at sikre orlovsrettigheder til faren og tilpasse orlovsmønstret i overenskomstforhandlingerne til

valg til at kunne afholde barslen med deres barn de skal ikke miskrediteres på jobbet for deres valg

undersøgelser viser at traditionen for at mænd holder barsel på arbejdspladserne har stor betydning for mænds valg med hensyn til barsel fædre skal sikres en større rolle i barnets opvækst fra starten så de helt naturligt bliver en

til glæde og gavn for børnene der får bedre adgang til mor og far børn skal have ret til at være sammen med begge deres forældre fra starten af deres opvækst derfor er det nødvendigt at give forældrene lige muligheder for barsel efter fødslen er afgørende at familierne selv kan tilrettelægge deres orlov den frihed bør styrkes ved at bevare en lang periode som forældrene kan fordele frit

ved at gøre forældrenes adgang til orlov ligeværdig men desværre kan jeg jo også godt tælle og se

har været en exceptionel mulighed for at det her kunne blive til noget fordi både s sf radikale venstre og enhedslisten

så hvornår den mulighed igen vil komme

er lidt trist at høre at at man på den måde ikke

korte bemærkninger og forhandlingen er således sluttet jeg foreslår at

vedtagelse udsættes til torsdag den nittende februar

ordføreren for forespørgerne jørgen arbo bæhr fra enhedslisten værsgo

vi snakker om nogle problemer på arbejdsmarkedet

at folk i for stor stil kommer til skade det handler om folk som hver dag møder på arbejde med smerter eller ikke kommer på arbejde fordi de har fået en arbejdsskade mere end fyrretusind kommer ud for en arbejdsulykke arbejdsulykke hvert år og mere end tyvetusind får anmeldt en erhvervssygdom derfor synes jeg det er godt med en konkret målsætning til at nedsætte antallet som kommer til skade på arbejdet målsætningerne

fem og tyve procent færre alvorlige arbejdsulykker tyve procent færre psykisk overbelastede og tyve procent færre med overbelastning af muskler og skelet

meget langt til at vi når målsætningerne ikke mindst

på det psykiske område og desværre bliver alt for få anerkendt for deres psykiske arbejdsskade jeg tror ministeren godt vil gøre noget ved det men spørgsmålet er om ministeren har nogle effektive midler til at kunne nedsætte

psykiske overbelastning sagen er jo at arbejdsmarkedet har ændret sig de seneste årtier ikke mindst har det betydet at folk får mere utryghed i deres arbejde for eksempel er der jo blevet skåret ned på dagpengenes længde nogle siger at det går ud over de arbejdsløse ja det gør det også men oven i det betyder det at folk i arbejde bliver endnu mere nervøse for at miste deres arbejde jeg mener at regeringen bør finde ud af hvad der sker på det nye arbejdsmarked med denne indledning vil jeg med interesse høre efter

og mere præcist hvordan regeringen vil opfylde målsætningen for den indsats frem mod

at starte med at sige at vi i danmark grundlæggende har et godt arbejdsmiljø de fleste danskere kan trygt og sikkert gå på arbejde også hvis vi måler det på en international skala

men også konstatere at

for mange der bliver syge eller kommer til skade på grund af deres arbejde og

eksempelvis var der sidste år desværre syv og tredive mennesker der mistede livet på deres arbejde og der blev anmeldt enogfyrretusind arbejdsulykker til arbejdstilsynet og cirka hver sjette af dem eller cirka seks tusind fem hundrede var så alvorlig at det desværre førte til et længere sygefravær vi ved også at der blandt andet på udvalgte områder fortsat er store udfordringer med alvorlig nedslidning af de ansatte

vigtigt at prioritere indsatsen mod både alvorlige arbejdsulykker psykiske og fysiske arbejdsmiljø

og tyve arbejdsmiljøstrategien som jeg er glad ved at et meget

flertal i folketinget står bag her har vi sat nogle synes jeg gode men også ambitiøse mål for arbejdsmiljøet i danmark

så er spørgsmålet selvfølgelig hvordan det går

på rette vej men der er fem år endnu før vi når frem

og tyve i forhold til fysisk overbelastning

viser resultaterne at vi er på rette spor da der her er sket et glædeligt fald på cirka tolv procent det synes jeg er et positivt tal

kort en periode i forhold til ulykker

desværre umiddelbart sket en stigning på godt fire

for arbejdsmiljø siger at disse ændringer ikke nødvendigvis er signifikante der er med andre ord ikke statistisk sikkerhed for dette tal

til at vi fortsat har

holde fokus på det er vigtigt

og det er derfor for tidligt at sige om tallene fortsat vil gå op eller

vi ved det faktisk ikke endnu men når vi kommer frem til starten af to tusind og sytten kommer den næste måling og så kan vi med større sikkerhed sige om vi er på rette spor og om vores fælles

indsats har båret frugt enhedslisten spørger ind til hvordan regeringen

beskrive en række af de initiativer som vi har aftalt sammen

har regeringen og enhedslisten med finansloven for to tusind og tretten givet et samlet løft til

en aftale om at der til og med to tusind og femten årligt afsættes femten million kroner til at gennemføre en tilsynsindsats når det gælder det psykiske arbejdsmiljø

har regeringen sf og enhedslisten for finansloven for to tusind og femten

og seksten som blandt andet skal bruges til at videreføre arbejdstilsynets særlige tilsynsindsats mod

har regeringen og enhedslisten i juni to tusind og fjorten indgået en aftale om en række initiativer til forebyggelse af dårligt psykisk arbejdsmiljø

andet afsat midler til en ny forebyggelsespakke

for det fjerde har arbejdstilsynet oprettet en hotline om mobning og seksuel chikane som alle kan ringe til for at få vejledning om forebyggelse og håndtering når det gælder disse to vigtige emner for det femte gør vi også en indsats mod nedslidning der er afsat fjorten million

nedbringe antallet af ulykker i bygge og anlægsbranchen for det syvende har regeringen afsat to million kroner

femten til at gennemføre en handlingsplan mod arbejdsulykker i byggeriet med halvtreds forskellige initiativer som er udarbejdet af

fremhæve det initiativ der retter sig mod forebyggelse af arbejdsulykker blandt lærlinge i bygge og anlægsbranchen vi ved at mange lærlinge ofte kommer til skade fordi de ikke anvender sikre arbejdsmetoder og ikke har erfaring i at se hvor galt det rent faktisk kan gå regeringen har altså i vidt omfang blandt andet sammen

og enhedslisten lanceret en række rigtig gode indsatser om forebyggelse det synes jeg er vigtigt

og arbejdsledere på arbejdspladserne sørger for at arbejdspladserne er både sunde og sikre hvis målene skal nås kræver det en stor indsats fra alle

hele området arbejdsmarkedets parter arbejdsmiljørådet branchemiljørådene skal også bidrage hvordan når vi så

tyve målene når det kommer til udviklingen

arbejdsulykker og fysisk overbelastning ser det som sagt positivt ud jeg tror at vi kan sige at vi er på rette vej

vigtigt at vi fortsat bruger ressourcerne optimalt og bliver ved med at fastholde fokus på at nedbringe antallet af arbejdsulykker og også den fysiske overbelastning der er ikke grund

hvile på laurbærrene vi skal videre når det kommer til tallene for udviklingen i overbelastning i det

arbejdsmiljø er det klart at jeg også havde håbet på et bedre resultat men vi må se i øjnene at vi lever i en tid med mange forandringer på arbejdsmarkedet og de sætter så åbenbart det psykiske arbejdsmiljø under pres den indsats der skal til for at løse problemerne med psykisk arbejdsmiljø tror jeg ofte man må karakterisere som værende mere kompleks og måske også

af de første målinger

frugterne af endnu der er flere initiativer der er

to tusind og tretten og som vi endnu ikke kan se den fulde effekt af det gælder for eksempel den særlige tilsynsindsats på det psykiske arbejdsmiljø det er min klare forventning at en koordineret og en fælles indsats på området vil kunne give resultater og regeringen vil gøre endnu mere for at styrke indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø jeg mener at arbejdstilsynets indsats fremover i endnu højere grad skal prioriteres der hvor behovet er størst

indsatsen skal koncentrere sig om de virksomheder der har de største problemer med arbejdsmiljøet og det er jo så som tallene viser blandt andet det psykiske arbejdsmiljø jeg tror at arbejdstilsynet skal tættere på de virksomheder med de største udfordringer og derfor skal flere tilsynsbesøg planlægges efter forhold som øger risikoen for det dårlige arbejdsmiljø det gælder også

dårlige psykiske arbejdsmiljø raske medarbejdere der trives på deres arbejdsplads forbedrer muligheden for øget produktivitet og positive tal på virksomhedernes bundlinje det er noget vi alle ved

også virksomheder der spekulerer i det modsatte de presser hele tiden deres medarbejdere til at levere hurtigere og mere og tvinger dem til at gå på kompromis med deres sikkerhed og sundhed det går så også ud over det psykiske arbejdsmiljø derfor skal de virksomheder der igen og igen overtræder arbejdsmiljøreglerne efter min mening straffes hårdere jeg skal ikke undlade at sige at jeg er glad for den konstruktive dialog

jeg er også glad for at jeg på vores møde i september sidste år fik arbejdsmiljøkredsens opbakning til at genåbne arbejdsmiljøforliget og gå i dialog med arbejdsmarkedets parter mine forventninger er at regeringen i løbet af kort tid kan komme med et nyt udspil som vi så kan drøfte i forligskredsen

sikker på at vi sammen vil nå et godt resultat samtidig mener jeg ikke der kan herske nogen tvivl om at regeringen har taget og fortsat tager sin opgave særdeles alvorligt

som jeg har nævnt iværksat en række tiltag

vi sikre os at de mål så også kommer til at virke jeg vil selvfølgelig holde beskæftigelsesudvalget orienteret om de fælles udfordringer vi har når det gælder arbejdsmiljø generelt jeg synes at

så går vi i gang med forhandlingen og den første

tak til ministeren for hans besvarelse og også tak for hans ros for

jeg vil jo godt sige at jeg lige fra første gang vi diskuterede en konkret målsætning for ti år siden sagde at det var rigtig godt med en målsætning

det var et slag i luften når der ikke var redskaber til at opfylde de konkrete mål det er jo en stor målsætning at regeringen sammen med den tidligere regering har sagt at der skal ske fem og tyve procent

alvorlige ulykker tyve procent færre psykisk overbelastede samt tyve procent færre med muskel og skeletoverbelastninger frem mod to tusind og tyve

jo også har sagt er redskaberne blevet mindre set i forhold til de store mål vi ved jo godt at arbejdsmiljøet handler om de konkrete arbejdspladser men under den gamle regering blev der beskåret ikke mindst da man afskaffede bst og sikkerhedsrepræsentanter på de små arbejdspladser med mellem fem og ti ansatte hvis vi i dag ser på den foreløbige evaluering

kan vi se på de foreløbige tals udvikling

arbejdsmiljø og helbred i som det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø lavede

alvorlige ulykker de foreløbige tal

et meget svagt fald i de alvorlige ulykker

muskel og skeletoverbelastninger og en markant stigning på de psykiske overbelastninger

rigtig godt ud set i forhold til målsætningerne og det bliver værre når vi sammenligner undersøgelsen med tallene fra arbejdstilsynet når vi ser på tallene fra arbejdstilsynet

et fald men en markant stigning fra cirka fem tusind to hundrede i to tusind og elleve til syv tusind

i to tusind og tretten jeg vil godt stille et spørgsmål til ministeren om hvorfor disse tal stritter mod hinanden jeg håber at det kan forklares med at arbejdstilsynets tal er misvisende men det undrer mig meget uanset hvad

der et tal som er selvlysende nemlig tallet for de psykiske

overbelastninger det er stort set eksploderet de sidste femten år og det er ikke blevet bedre når det

hvor mange som får anerkendt deres psykiske lidelser på grund af arbejdet kun fem procent får deres skade anerkendt når vi snakker om det psykiske arbejdsmiljø vi ved at det primært handler om det offentlige arbejdsmarked så det falder tilbage på de offentlige arbejdsgivere jeg kan jo gætte på nogle faktorer som vi ved kan føre til psykiske sygdomme som stress og så videre det handler om stadig større pres på de offentligt ansatte

der bliver udsat for udbud som giver utryghed om de måske kan miste deres arbejde efter det nye udbud

sørget for at midlerne i forebyggelsesfonden nu bliver målrettet de mest belastede brancher det er godt nok ikke mindst når vi har fået en evaluering som siger at alt for mange penge under den gamle regering

som intet nyttede

prøve at sikre de store målsætninger for arbejdsmiljøet i to tusind og tyve jeg tror at vi her i

skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet ikke mindst ved at give dem der hver dag går på arbejde de bedste betingelser for at sikre et sundt

understrege at et stadig større problem handler om social dumping her handler det jo ikke kun om latterlige lønninger men det handler også om folk der kommer til skade på deres arbejde fordi deres arbejdsgiver intet gør for deres arbejdsmiljø i forlængelse af det vil jeg

koster de berørte lønmodtagere dyrt på liv førlighed og nedsat arbejdsevne desuden koster dårligt arbejdsmiljø milliarder af kroner for både samfundet og virksomhederne folketinget anerkender regeringens målsætning for arbejdsmiljøindsatsen frem til to tusind og tyve og vi anerkender målretningen af forebyggelsesfonden siden to tusind og elleve der er sket færre muskel og skeletoverbelastninger og et lille fald i alvorlige ulykker to tusind og elleve til

men det er usikkert om det sidste er en tendens men desværre er der langt igen før

bliver opfyldt andelen af psykisk belastede

er ikke faldet men tværtimod steget urovækkende derfor vil vi opfordre regeringen til at opprioritere indsatsen og indbyde branchearbejdsmiljørådene og arbejdsmarkedets hovedorganisationer til forhandlinger for at skaffe et bedre arbejdsmiljø på alle områder herunder gennem nødvendige regelstramninger fra statens side på denne baggrund

opfordres regeringen til at fremlægge en justeret handleplan som gør det

så går vi i gang med talerlisten den første er ordføreren for venstre peter juel jensen værsgo

ingen skal blive syge af at gå på arbejde og alle skal opleve et godt arbejdsmiljø sådan burde det være og det er målet for vores fælles

vi har stort set et godt arbejdsmiljø men det skal blive bedre venstre er en del af det brede flertal der står bag

to tusind og tyve målene for arbejdsmiljøet

at indfri de meget ambitiøse mål som er en del af aftalen men vi er ikke i mål og derfor

skal der fortsat være fokus på arbejdsmiljøet i aftalen om bedre arbejdsmiljø er vi kommet et stykke vej men som sagt vi er ikke i mål og derfor bør vi også i højere grad målrette indsatsen derhen hvor vi ved at arbejdsmiljøet har de største udfordringer ministeren har netop indkaldt til møde i forligskredsen og fra venstres side forventer vi at arbejdstilsynet i langt højere grad prioriterer indsatsen der hvor udfordringerne er størst

venstre støtter regeringens forslag til vedtagelse og det vil min kollega herre lennart damsbo andersen læse op i

venstres ordfører siger at man skal sætte ind

sige en tankegang vi godt kan sætte

hvis der nu er tale om et dårligt psykisk arbejdsmiljø hvordan finder man

det kan vel sådan set opstå på en hvilken som helst arbejdsplads og den arbejdsplads som i dag har et godt psykisk

arbejdsmiljø har det måske ikke i næste måned så hvordan skal man udpege de virksomheder som har et dårligt psykisk

sikkerhedsorganisationen på arbejdspladsen altså

der bliver afholdt nogle møder på den enkelte arbejdsplads og der går man selvfølgelig i dialog

det som ordføreren fra sf skal skrive sig bag

er at vi kan være med til at tegne nogle rammer her vi kan være med til

men det er altså ikke herinde at arbejdsmiljøet halter det er ikke herinde arbejdsulykkerne sker det er ude på den enkelte

sikre os at der bliver spillet efter de regler ude på den enkelte arbejdsplads

er ordførerens tankegang at det så skal være sikkerhedsorganisationen på arbejdspladsen der skal sende bud efter arbejdstilsynet arbejdsgiversiden vil jo nok ikke sende bud for at blive kontrolleret af arbejdstilsynet det tror jeg ikke at man normalt vil gøre men det kan godt være at man fra b siden som det hedder altså arbejdsmiljørepræsentanterne blandt lønmodtagerne vil gøre det men det jeg

om nu er så noget andet der er

vedrørende den hotline som arbejdstilsynet har oprettet for så vidt angår mobning og seksuel chikane kunne det være en idé at arbejdstilsynet også

jeg oplever at både a og b siden på arbejdsmarkedet er særdeles optaget af at få det her løst jeg tror at vi alle sammen har glæde af at

med arbejdsgiverne og arbejdstagerne så fornemmer jeg at man tager den her udfordring meget alvorligt og gerne vil løse den så som jeg sagde før vi har kridtet banen op vi har sagt hvilke spilleregler der skal følges men det er altså ikke herindefra at vi sikrer os at arbejdsmand pedersen husker at tage sine høreværn på og hjelmen på hovedet når han går ud på

byggepladsen det er ude lokalt at man sikrer det det har vi sagt at

har vi sagt til arbejdsgiverne at de skal sikre og så er det derude at problemet bliver løst herinde har vi en klar forventning om at tingene

bliver overholdt med hensyn til

hvor meget de hotlines virker har jeg også noteret mig

mål med de meget ambitiøse målsætninger vi har så kræver det altså et samspil med

steg med fem hundrede fra fire tusind otte hundrede

tyve til tre tusind otte hundrede og halvfems

derfor vil jeg godt spørge ordføreren

arbejdsmiljøforligskredsen bag

en positiv påvirkning og vi ser tallene falde så det har haft en positiv virkning men ordføreren kan jo ikke bare rive tingene ud af en sammenhæng ordføreren skal være opmærksom på at umiddelbart før valget dengang oppositionen ikke var

kedlerne i danmark der var der mange flere ude på arbejdsmarkedet måske også nogle som ikke helt opfyldte de forskellige krav der nu

godt arbejdsmiljø når tingene går lidt langsomt men at vi også

et godt arbejdsmiljø når der er lidt mere tryk på kedlerne

når målsætningen skal opfyldes

nogen forslag så jeg vil bare spørge om venstre gerne vil indgå

konstruktiv dialog ikke mindst når vi snakker om

arbejdsmiljøet blev udarbejdet under den tidligere regering det var der de her målsætninger

enhedslisten er jo ikke med blandt de partier som bakker op

som ønsker et bedre arbejdsmiljø i danmark enhedslisten vil stå udefra og råbe ind

grundige orientering om regeringens arbejdsmiljøindsats

ingen tvivl om at det er et emne som ligger socialdemokraterne og mig selv personligt meget på sinde her i folketinget har vi en meget stor opgave i at udvikle og sikre et arbejdsmiljø i verdensklasse for socialdemokraterne er det helt afgørende at det er trygt

og sundt at gå på arbejde uanset hvad man arbejder med og uanset hvor i landet det er derfor er det også godt at vi i dag får mulighed for at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen og jeg ser frem til en god debat her i salen

faktisk glade for at gå på arbejde det giver mening det giver velstand og det giver også livskvalitet

vi også en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet og vi skal nok regne med at

endnu flere år i fremtiden og det stiller krav til at de forhold vi arbejder under er i orden derfor har regeringen også taget skridt i den rigtige retning mod et bedre arbejdsmiljø vi har fået målrettet godt en milliard kroner fra

til ti initiativer der forbedrer arbejdsmiljøet og her sigter den ene halvdel

nedslidning mens den anden halvdel skal fastholde flere på arbejdsmarkedet vi har også kigget på sprækkerne i det moderne arbejdsliv eksempelvis har vi haft fokus på arbejdsmiljøet

tager et sommerjob

lovforslag der skal imødegå den tilbagevendende tendens

at opleve arbejdsrelateret vold og trusler i sin fritid og vi støtter

på arbejdsmiljøet mange udenlandske virksomheder kommer i disse år til danmark men ikke alle sammen overholder de danske regler om sikkerhed og ikke alle udenlandske medarbejdere i danmark arbejder på vilkår som lever op til de danske standarder derfor vil vi også fremadrettet have fokus på netop den del af arbejdsmarkedet med andre ord har vi taget mange skridt i den rigtige retning mod et bedre arbejdsmiljø men arbejdet stopper jo naturligvis ikke her derfor er

et bedre arbejdsmiljø som vi debatterer i dag vigtig for den sætter ambitiøse mål for et bedre arbejdsmiljø

overbelastning af muskel og skelet sætter strategien ind der hvor

tyve strategien er derfor et helt afgørende redskab til at skabe et bedre arbejdsmiljø i danmark det er vigtigt at vi holder hinanden op på indsatsen så vi også kommer i mål

som sagt også godt at vi i dag har mulighed for at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen for socialdemokraterne er det helt afgørende at vi altid stræber efter bedre og sundere arbejdsmiljø og det vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm

tyve strategi for et bedre arbejdsmiljø der er vedtaget af et bredt flertal her i folketinget

folketinget finder at det skal være trygt sikkert og sundt at gå på arbejde

blev i to tusind og elleve enige om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til

i strategien er der fastsat mål for de væsentligste arbejdsmiljøproblemer

tyve skal der være fem og tyve procent færre alvorlige arbejdsulykker tyve procent færre psykisk overbelastede

tyve procent færre med overbelastninger af muskel og skelet folketinget noterer sig at vi er godt på vej

tyve målene for arbejdsmiljøet tallene viser at der er færre medarbejdere der kommer ud for

at der fortsat er en opgave med at få mindsket andelen af medarbejdere med psykiske

det ikke er rigtigt at efter at

har enhedslisten været med til at

er os der har sørget for at arbejdstilsynet ikke bliver skåret ned i to tusind og seksten men er tilført syv og halvfjerds million

fra regeringens men

ikke er rigtigt at regeringens forslag til finanslov indeholdt

jeg vil meget gerne høre om ikke det er rigtigt at man skal sørge for

med at sige at det jo i forhold til finansloven

set også rigtig glad for at det var muligt for for os og regeringen at lave en aftale med både sf og enhedslisten om at få tilført midler igen og så få dem målrettet de

rigtig glad for at enhedslisten og også sf deler den samme holdning i forhold til at få tilført midler til både forebyggelse

sf og enhedslisten og så laver man

forslag til vedtagelse sammen med de andre partier hvad står der i det

forslag til vedtagelse der står en målsætning men hvad står der om midler jeg vil gerne høre er nogle midler

taler vi om nitten indsatsområder hvor der er afsat midler til

at forfølge de mål som der er i forhold til det den aftale som vi har lavet

jeg opfatter det sådan at også for

er det meget vigtigt at vi får forbedret det psykiske arbejdsmiljø og der er det jo interessant hvad vi kan gøre mere end i dag

ikke har lov til at træffe afgørelser angående

alle dele af det psykiske arbejdsmiljø der er dele af det psykiske arbejdsmiljø som man har bestemt sig for hører ind under arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet og som er forbudt område for arbejdstilsynet der vil jeg gerne spørge ordføreren om socialdemokratiet er enig i at det kunne være en god idé at se på det her område

jeg godt sige undskyld til herre eigil andersen fordi jeg kom til at nævne

vedtagelse men det forekom så naturligt fordi

der brænder et stærkt hjerte for arbejdsmiljøet hos sf og

herre eigil andersen så det det kom helt naturligt med i den sammenhæng

i forhold til selve spørgsmålet

jeg sige at det det at vi nu har øjet på det psykiske arbejdsmiljø

det er først sidste år at vi nåede frem til at lave en en ligestilling og sidestilling af det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø

vi bevæger os på en bane hvor vi ikke tidligere har været også i forhold til at finde ud af hvor er det egentlig det gør ondt og derfor kan det også godt være vanskeligt at finde ud af hvilke midler man skal anvende for både at finde ud af hvor der er dårligt psykisk arbejdsmiljø og også hvad man gør ved det det er mit indtryk at vi er i en søgen i øjeblikket og at

vi skifter hjul mens vi kører i forhold til at finde ud af hvordan vi kommer videre med den indsats helt konkret i forhold til spørgsmålet

meget ærgerligt for jeg tror det bliver nødvendigt at gøre for at man kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø vedrørende den der tekniske fejl med at sf blev nævnt i en sammenhæng vi ikke skulle

inklusive mig selv men så vil jeg spørgsmål vedrørende det psykiske arbejdsmiljø

seksuel chikane hvad siger ordføreren

felt vi er i og det er jo tydeligt at at alle og det gælder både dem der er ude på arbejdspladserne

det gælder fagforeningerne og også arbejdsgiverne har svært ved at finde ud af nøjagtig hvor det er man skal træde i

sige at jeg tror vi bliver nødt til at være åbne i vores overvejelser

i forhold til hvordan vi bliver bedre til at få klarlagt

den næste i talerrækken herre bent bøgsted for df

der er blevet fortalt lidt om hvad målene er og jeg vil ikke komme nærmere ind på det og gentage det

forligskredsen når mødes igen er og bliver det psykiske arbejdsmiljø det er

finde en løsning på hvordan man

også med deres medarbejdere hvordan konstaterer man

der er nogle mennesker der er sammen kan der altid opstå

måske kun er en eller to ansatte ud over

chefen der kan også

arbejdstilsynets medarbejdere selvfølgelig også være

det er ikke godt når man ser

sket en stigning vi ved også at psykiske arbejdsmiljø

opstå der hvor folk bliver presset

det kan være reguleringer inde fra

med nedskæringer det kan være fra kommunernes side hvor

i dagligdagen fordi de får mere at se til og måske ikke lige kan

godt være at der er nogle der synes at det er forkert at sige men

det psykiske arbejdsmiljø forskelligt fra person til person nogle bliver hurtigere belastet

vi skal have fundet ud af hvordan hvordan

der oplever at de er udsat for det psykiske arbejdsmiljø

er interesseret i at der skal være den belastning det giver dårligere arbejdsklima

det giver dårligere produktion det giver dårligere medarbejdere det giver dårligere

rundtomkring så det er

er også sikker på at beskæftigelsesministeren er indstillet på at det bliver et af de vigtige punkter fremover derudover skal arbejdstilsynet

have mere fokus på de bestemte områder hvor der er

om arbejdstilsynet skal udstyres med yderligere hjælpemidler til det

det psykiske arbejdsmiljø er noget vi skal have snakket igennem det kan godt være at der er nogle nogle løsningsmodeller som de kan bruge og

de opgaver men vi skal også sikre at ude på arbejdspladsen

en hotline jeg vil ikke afvise det på forhånd

kan sagtens være en mulighed men men hvordan

skal jeg ikke lige gøre mig klog på

og nu det er der selvfølgelig nogle der skal studere lidt nærmere men

spareøvelser det gælder som sagt herinde fra

det gælder ude i kommunerne belaster man

medarbejderne rundtomkring alt for hårdt så de ikke kan klare den

de føler at de skal løbe dobbelt så stærkt som de er vant til så de føler at alle alle overvåger dem om de nu lever op til det

det er vigtigt at vi siger til os selv at det ikke mindst

det omliggende samfund så derfor

sørge for at de mennesker der

sagde opfatter man det psykiske arbejdsmiljø forskelligt

undrer mig meget eftersom der er blevet skåret ned på mange af de offentlige arbejdspladser både under den nuværende regering

nu nævnte herre jørgen arbo bæhr at den kommende

glad for at herre jørgen arbo bæhr har konstateret

nulvækst og jeg har da også hørt at herre lars løkke rasmussen har blødt op

ultimativt krav så mon ikke vi finder en løsning det er jeg ret overbevist om de borgerlige partier nok skal finde

jeg vil sige det på den måde at jeg frygter at der kommer en borgerlig regering

jeg vil advare enhver vælger mod at stemme på de borgerlige partier inklusive dansk folkeparti

det vil føre til ulykker for de danske lønmodtagerfamilier men

psykiske arbejdsmiljø vedrørende det fysiske arbejdsmiljø

ved vi jo i forvejen at kroppens modtagelighed er meget forskellig hvis mennesker bliver udsat for farlige stoffer

andre kan leve i det i ti år på en arbejdsplads uden at der sker noget og jeg tror da det samme i nogen grad gør sig gældende med nedslidningsskader og så er det vel egentlig

fuldstændig rigtigt og det er også derfor man

godtgøre at der er nogle psykiske belastninger og det er det vi skal snakke om

også med arbejdstilsynet hvordan giver man dem de rigtige rigtige instrumenter til at konstatere at der er en

der kan være fem der har en psykisk

psykiske arbejdsmiljø vil jeg også gerne spørge dansk folkeparti om dansk folkeparti vil være med til at udvide det område hvor arbejdstilsynet kan komme med afgørelser angående det psykiske arbejdsmiljø for

er det sådan at at der er en hel del vedrørende

man i dag ikke må træffe afgørelser

også fra statens side at det henhører under arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet men problemet er jo at vi har oplevet mange arbejdsgivere som ikke lever op

vi løser problemerne men jeg kan ikke forestille mig og det burde ikke være sådan at der er nogen

arbejdsgivere der er interesseret i at have et dårligt psykisk arbejdsmiljø

mindre tilfredse medarbejdere det giver dårligere produktion og dermed en dårligere omsætning for virksomheden og det giver også en større belastning

tak for det

arbejdsmarkedsmodel

med god grund for vi har basalt set forenet fleksibilitet og sikkerhed med en god portion aktiv arbejdsmarkedspolitik vi har opnået gode resultater på det danske arbejdsmarked og det kan man se på ledighedskurven

slet ikke i mål der er flere ting der kan gøres bedre men udgangspunktet er godt hvor vil jeg hen med det jo

ikke mening at tale om arbejdsmarkedspolitik uden samtidig at fokusere på aktiv arbejdsmiljøpolitik det turde være indlysende

er flere grunde til at en aktiv arbejdsmarkedspolitik bør gå hånd i hånd med en aktiv arbejdsmiljøstrategi for det første kan man spørge sig selv om det overhovedet giver mening at man fører en offensiv jobpolitik hvor man sigter på at åbne arbejdsmarkedet op så flere kan deltage

den anden vej får en trafik ud af arbejdsmarkedet

manglende eller dårlig arbejdsmiljøpolitik

handler en aktiv arbejdsmiljøindsats om livskvalitet for den enkelte borger i danmark

vi især har den enkelte borger

det også cool business at investere i et bedre arbejdsmiljø

forskellige undersøgelser det det er rimelig veldokumenteret så vi må insistere på og det må vi gøre sammen at danmark skal have et arbejdsmiljø i verdensklasse

over for enhedslisten for at de rejser denne forespørgsel i dag det skal være trygt sikkert og sundt at gå på arbejde

psykiske arbejdsmiljø ministeren har på forbilledlig vis gjort rede for regeringens arbejdsmiljøpolitiske målsætninger

i overordnet form for hvordan det ser ud og jeg er helt enig med ministeren vi er godt på vej til

to tusind og tyve målene

den næste måling i begyndelsen af to tusind og sytten vil give et mere dækkende billede af om vi er på rette vej

jo ikke helt opfanger nogle af de fremskridt som jeg mener

mig også slå fast at fra radikal side er vi klar til at dosere at skrue op for eller igangsætte

er brug for det med henblik på at nå målene i to tusind og tyve det er også vigtigt at holde sig for

og om at nå de her to tusind og tyve mål og om i det hele taget at lykkes

i praksis med den her ligestilling mellem

og det er hårdt arbejde for alle arbejdsmiljøaktører

alle skal bringe med ind i det arbejde for at vi kommer helt i mål

er at vi skal have et arbejdsmiljø

radikale venstre og sf

skiller os er synet på dagpengesystemet hvor

det er utrolig vigtigt at få forbedret

steget som det er fremgået af debatten jeg jeg vil egentlig i al

enkelhed spørge herre nadeem farooq om hvad der

at arbejdstilsynet bidrager til at nå målene via det her risikobaserede tilsyn

sige at at mange af de ting vi allerede har sat i

den radikale ordfører hvordan ser de radikale på muligheden

handler det egentlig især om at de penge

bliver gennemarbejdet af dem

mere fagligt om det her her og kan give en vurdering af om det så også er effektivt

samme herre eigil andersen nu som ordfører for sf

dårligt arbejdsmiljø er alvorligt det er årsagen til en dårlig tilværelse for mange mennesker beklageligvis og i nogle tilfælde er der lønmodtagere som betaler den højeste pris de dør på jobbet på grund af dårligt arbejdsmiljø andre mister et ben eller en arm eller deres skuldre bliver slidt op så de skal leve med et handicap resten af deres liv atter andre får depression og angst

stress og en alt for stor arbejdsbelastning eller måske

nogle bliver helt udbrændte fælles er at de får et dårligere liv enten i en periode eller måske resten af deres tilværelse og det kan så eventuelt være på en førtidspension men dårligt arbejdsmiljø er også en dårlig forretning for samfundet og for virksomhederne og institutionerne arbejdsulykker og erhvervssygdomme medfører ofte et langvarigt sygefravær og sygefravær betyder nedsat produktivitet men også udgifter til sygedagpenge og behandling i sundhedssystemet på sygehuse hos speciallæger hos praktiserende læger

der er også store udgifter til medicin

for nogle år siden fået en rapport lavet af rådgivningsfirmaet cowi som siger at dårligt arbejdsmiljø er årsagen til en årlig samfundsmæssig udgift på over tres milliard kroner

derfor er det helt oplagt at det kan betale sig at investere i bedre arbejdsmiljø man ville spare netop store udgifter til for eksempel sygedagpenge produktionstab sundhedsbehandling og så videre det underlige er at det tror man ikke på i finansministeriet finansministeriet har sine berygtede regnemodeller og hvis man siger til finansministeriet at der er en samfundsmæssig besparelse ved at investere i bedre arbejdsmiljø

at det kender de ikke noget til de skriver et stort nul i deres regneark på det sted hvor der skulle stå hvad samfundet kan spare på bedre arbejdsmiljø punktum jeg må sige

tager os til hovedet over den holdning jeg mener det er betontænkning og jeg mener

det er hårdt tiltrængt med den debat der også er i gang for øjeblikket om finansministeriets alt alt for firkantede regnemodeller og det gælder altså også med hensyn til arbejdsmiljø det er nogle fine målsætninger der er blevet stillet op af forligspartierne i arbejdsmiljøforliget hvor sf ikke er med

er fra en situation der var i begyndelsen af nullerne med hensyn til nedbringelse af diverse ulykker og psykiske arbejdsbelastninger vores kritik har hele tiden været at disse mål var særdeles fine overskrifter men at de redskaber som man skulle bruge for at nå målene

man se på målsætningerne og sige desværre dem kunne vi ikke

det gør os meget urolige i sf at antallet af psykiske overbelastede ikke er faldet men tværtimod ser ud til at være steget og det gør jo at målet om at nedbringe det med tyve procent i

endnu længere væk vi anerkender at der er sket et fald for så vidt

angår belastninger på muskler og skelet altså nedslidning og det glæder os meget i sf samlet set mener vi der er brug for en styrket indsats

vi vil derfor opfordre regeringen som er socialdemokratisk ledet

nogle trepartsforhandlinger også inden for de enkelte brancheområder

forslag til forbedret arbejdsmiljø der er jo blandt

og det gælder også fagforeninger og arbejdsgivere hvis arbejdsgiverne vel at mærke vil en stor ekspertise med hensyn til

forslag der kan forbedre arbejdsmiljøet men jeg vil også tilføje at det er meget meget vigtigt at regeringen

kan stilles krav om at de skal konkretiseres mere for eksempel at

hvem skal man som ansat henvende sig til og hvad gør man

i så fald på arbejdspladsen for at stoppe den pågældende mobning men et andet punkt hvor der også

strammere regler er et som jeg også har nævnt her i debatten nemlig at

misvisende og grotesk at arbejdstilsynets magt er stækket for så vidt angår afgørelser inden for psykisk arbejdsmiljø man har som jeg har nævnt nogle gange besluttet sig for

arbejdstilsynet ikke må blande sig i noget som man så mener henhører under arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet men den ledelsesret er der jo beklageligvis en del arbejdsgivere

en del af deres beslutninger får store konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø derfor er det vigtigt

skal lave nogle regler om at arbejdstilsynet kan træffe afgørelser

afslutningsvis sige

sfs ordfører

liberal alliances ordfører jeg grinte lidt af

arbejdsgiverne der betaler otte milliard kroner til

otte milliard kroner til

men det kan være at joachim b olsen ved noget mere end jeg

til liberal alliances ordfører så er det den konservative ordfører fru charlotte dyremose

et godt arbejdsmiljø er

en meget meget stor del

have et godt arbejdsliv og at kunne fungere få en hverdag til at hænge sammen vi bruger alle sammen rigtig mange timer på vores arbejde og derfor er det naturligvis vigtigt at tingene fungerer at man har det godt og at man ikke bliver syg af at komme der derfor kræver arbejdsmiljøindsatsen en bred opmærksomhed

sikre os at alle regler bliver overholdt og at alle har det bedst tænkelige arbejdsmiljø i alle tænkelige situationer det kræver at der er en bred opmærksomhed fra alle parter fra de enkelte virksomheder fra de enkelte medarbejdere fra arbejdsmarkedets parter og selvfølgelig også fra os politikere der skal skabe rammerne derfor har vi fra konservativ side også altid stået fast på at lige præcis det her område er et af de områder hvor det er vigtigt at der er brede aftaler så der er kontinuitet i indsatsen så den ikke svinger fra valg til valg og derfor har vi også og det lægger vi vægt på som noget væsentligt været en del af brede aftaler på det her område både under den her regering men også da vi selv sad i regering

vi heldigvis er enige om er

der hvor der er et bevisligt behov for at gøre noget ved det

det er rigtig vigtigt

intens kontrol og sikkerhed og så mange retningslinjer som der er på det her område at man netop rammer der hvor man bidrager til at løse problemerne og ikke ender i en situation hvor medarbejdere og virksomheder bare betragter det som regler og unødigt bureaukrati og masser af papirer der skal flyttes rundt det er indsatsen for vigtig til og derfor er det

har øje for at vi ikke drukner området i bureaukrati men samtidig laver de nødvendige regler og tilpasninger der sikrer at rammerne er som de skal være også netop af den grund er det så vigtigt at det ikke kun er en politisk indsats der gøres på arbejdsmiljøområdet

det er i et tæt tæt samarbejde med de parter der står med fingrene nede i bolledejen

også er noget af det der har været med

at få flere problemer frem i lyset i løbet af de seneste

området med det psykiske arbejdsmiljø hvor vi

anmeldelserne faktisk stiger i modsætning til

andre områder det som

også om vi kan få en fornemmelse af om det handler om at der er stigende problemer eller om det måske i virkeligheden som jeg nok har en tendens til at tro

handler om at det er blevet mere legitimt at sige fra over for psykiske arbejdsmiljø

skal tal og statistik jo altid tages med en vis varsomhed for det er utrolig vigtigt at vi har en arbejdsmiljøindsats der også gør det legitimt og i orden at sige fra når ens arbejdsmiljø ikke er som det bør være og

vedvarende fastholder at det for eksempel ikke bør være sådan

som der nok i hvert fald i tidligere tider har været en tendens til

store stærke mænd ikke bliver stressede det siger man i hvert

derfor skal vi selvfølgelig løbende følge

særlig det her område for at overveje hvordan vi kan udvikle indsatsen og det er vi fra konservativ side rigtig glade for at kunne gøre i et bredt samarbejde hen over midten og i den tætte dialog med arbejdsmarkedets parter som ministeren også har i den forbindelse

det er den eneste vej frem

og ikke bare lave lave tilfældige regler

som ikke nødvendigvis har den nødvendige effekt

her i løbet af forårsmånederne kommer til at drøfte

og tyve mål med regeringen og

i den forbindelse kommer til at kunne bidrage til overvejelser om hvordan vi gør det endnu bedre på det her område

det vil nok altid være et område hvor vi løbende

til den konservative ordfører det var slut på ordførerrækken og så giver jeg ordet til

til den debat der har været jeg tror måske mest jeg er gået på talerstolen for at svare på eventuelle spørgsmål fra fra folketinget

jeg konstaterer bare at

med rette har handlet om det psykiske arbejdsmiljø og det synes jeg

som jeg forholdsvis grundigt synes jeg indledningsvis gjorde rede for

går det

den rigtige retning når vi taler nedslidning og

arbejdsulykker derfor synes jeg der er god grund til at folketinget så har brugt tiden til at diskutere det som

gerne være fremgået af min besvarelse i første omgang at

det glæder jeg mig til sammen med forligskredsen det glæder

min besvarelse også viste

muskel og skeletbesvær er gået ned men når man kigger

muskel og skeletsygdomme

lige at fange sådan nogle tal som som man meget dygtigt har fundet

herre jørgen arbo bæhr spurgte om indledningsvis i forhold til hvorfor der

tusind og tyve er jo en opfølgning

jeg ved i hvert fald at jeg bestræber mig rigtig meget på at vi skal nå målsætningen for to tusind og tyve

synes jeg måske er det interessante det

fremadrettede og så kan jeg ikke detaljerne i forhold til to tusind og ti og

er det fremadrettede og der synes jeg at vi har fået en række instrumenter til at

vi vil få flere i den kommende tid jeg bemærkede

komme tættere ind på det var også konkrete forslag som vi skal

jeg vil også gerne spørge ministeren om

er på mobning og sexchikane har vist sig at

kunne komme i direkte kontakt og jeg kan

stor glæde sige til herre eigil andersen at

de tager ganske alvorligt

som herre lennart damsbo sagde

jeg vil diskutere det når vi mødes i kredsen

ja men det synes jeg også er glimrende

for så vidt angår det psykiske arbejdsmiljø med en tilsvarende hotline jeg har lige til slut en enkelt statistisk ting jeg gerne vil

som er godt vedrørende muskel og skeletoverbelastninger vi er enige om at antallet af psykiske belastninger

men så har vi spørgsmålet om alvorlige arbejdsulykker

to tusind og elleve til to tusind og tolv og det er et ganske lille tal der er tale om er ministeren enig i

kunne svare at jeg synes

laver på det her område er ordentligt godt og seriøst det er nfa der står for det vores arbejdsmiljøforskningsinstitut som jo har været ude og

i to tusind og tolv har fireogtyvetusind personer

svare på undersøgelsen i to tusind og fjorten var der syvogtyvetusind personer der svarede på undersøgelsen i forhold til hvad vi i øvrigt har

rigtig rigtig mange respondenter det betyder at vi med de her undersøgelser som vi nu kører frem til to tusind og tyve hvor vi altså får en igen i

på alle de her områder vil få meget mere eksakt viden om

at kunne målrette vores tilsyn derhen hvor vi får mest effekt

vi taler om det psykiske arbejdsmiljø kontra arbejdsulykker og overbelastning af muskler skelet

derfor vil vi altid se en stigning i

af anmeldelser af psykiske arbejdsskader

man kan afvise heldigvis taler man mere om

også at debatten i dag har handlet om

det i hvert fald i forhold til den første undersøgelse

som giver os en god baggrund for at

så må jeg også hellere se at komme på banen fordi jeg synes jeg bliver udsat for lidt gruppepres af mine kollegaer fra de andre partier og så skal venstres ordfører selvfølgelig holde sig tilbage nu har der været en del snak om

jeg er bekendt med at når det kommer til mobning og sexchikane

hånden på hjertet minister tror ministeren ikke at det vil være gavnligt

arbejdstagere og arbejdsgivere hvis man tog den dialog ude på arbejdspladsen hvis man havde modet til at italesætte mobning sexchikane

for det er jo derude at arbejdsskaderne sker hvad skal der til for at vi giver

i salen i syv timer og at der er en elleve timersregel

er fuldstændig rigtigt at der er to sider af det her der er det ansvar som vi har som

jeg har som minister hvor vi har arbejdstilsynet

det vi har koncentreret os om i dag men det jeg synes der er det gode og som kendetegner det her område er at

ser at parterne faktisk kommer til os som politikere med løsninger som de er enige om er jo også det der befordrer at

på det område og dermed må de også påtage sig ansvaret som ligger på den enkelte arbejdsplads

det er fuldstændig rigtigt at nogle af de ting som vi

så godt gå efter en tidsrekord i folketingssalen

med ministeren i at at hvis vi skal

de samme erfaringer med parterne som jeg

meget opsatte på at vi får et betydelig bedre arbejdsmiljø i danmark så jeg vil ønske ministeren al held og lykke med de kommende forligskredsforhandlinger

kort kan det gøres der er ikke flere der har bedt om ordet så forhandlingen er sluttet afstemningen om de fremsatte forslag

ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den attende februar